ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

under førstebehandlingen støtter socialdemokraterne det her

vi har holdt en høring i integrationsudvalget i går

er indkommet lyttet meget til hvad især institut for menneskerettigheder er kommet

af det tekniske i lovforslaget men

hvordan man formulerer det så det bliver mere klart for retterne

meddele at socialdemokraterne

og for menneskerettigheder

jeg synes jo det er fint med ændringsforslaget fra institut for menneskerettigheder og og enhedslisten vil også stemme for ændringsforslaget men det væsentlige er jo hvad socialdemokraterne vil gøre hvis ændringsforslaget ikke bliver vedtaget hvis ændringsforslaget ikke bliver vedtaget

at lave en dansk lovgivning hvor man siger

enhver ikkedansk statsborger der idømmes syv dages fængsel

ikke bliver udvist jeg mener at danske lovgivere skal lave en lovgivning som vi ønsker at reglerne skal være

ikke vil ske at en der er født og opvokset i landet bliver udvist efter syv dage fordi de

situation at der forhåbentlig snart kommer et nyt flertal i folketinget hvor man så vil kunne sige at

det giver meget lidt mening at man går ind og laver en lovgivning der er så uklar i forhold til domstolene når man ved at man

og efterfølgende sørge for kommer ind i lovgivningen

at kriminalitetsformer der gør at man kan blive udvist

en udvisning eller ej vi

det vil sige at der er forskel på hvordan man bliver behandlet alt afhængigt af om man som udlænding er kommet

med en bus i går eller man har boet her

er nogen hindring for at udvise

en lovbestemt følge at der skal ske udvisninger hvis der på grund af internationale konventioner ikke kan ske udvisning skal der ske en betinget udvisning

at vi lige gør det her færdigt først

ivrig kan få lov at komme på talerstolen jeg vil sige til

som det er formuleret af institut for menneskerettigheder

spørgsmål der kort sagt går ud på følgende hvordan spilder vi mindst mulig tid

sikkerhed

de sidste femten år har guidet domstolene og som findes i §

er lige præcis de retningslinjer vi gerne vil have fortsat skal være der og som vi vil sørge for kommer ind igen efterfølgende på den anden side af et valg såfremt ændringsforslaget ikke bliver vedtaget

handler om domstolenes ressourcer jeg vil sige at

er det selvfølgelig fordi jeg føler det er min pligt at klargøre hvad retsstillingen egentlig er i de her sammenhænge når jeg hører ordførere sige noget forkert og det gør fru karen

folketingsgruppe tror på det der bliver sagt fra den socialdemokratiske ordførers side men det forholder sig nu engang ikke som fru karen

hvis fru line barfod havde afholdt sig fra at bruge ordet fejhed

så ville jeg måske hellere have sagt at fru line barfods beskrivelse af virkeligheden er meget mere rigtig men sagen er

den meget enkle at grunden til at disse kriterier er blevet taget ud af lovforslaget er et bevidst politisk ønske

skal gå så tæt som overhovedet muligt på de internationale konventioner

og det nytter ikke noget at lovgivere som stemmer

ikke bruge fru line barfods ord men altså lovgiver er nødt til at stå på mål for det lovgiver gør og det lovgiver

det er at sige at kriminelle udlændinge som idømmes fængselsstraf i udgangspunktet

skal udvises medmindre det med sikkerhed er i modstrid med danske og internationale forpligtelser og derfor har vi også fjernet de kriterier der taler imod som led i dansk lovgivning de kriterier der taler imod skal nu alene udledes af de internationale konventioner det var derfor formand jeg følte mig kaldet til at gå på talerstolen for

line barfod og jeg kan have vores politiske uenigheder også i sprogbrug skønt nogle ikke tror det i denne tid så er det vigtigt

at ministeren gør det fuldstændig klart

der vedtages med det her lovforslag er

statsborgere med hensyn til at blive udvist hvis de

en lille fejl der fører til syv dages fængsel

bidraget til samfundet

de så ikke udvises endeligt men de bliver betinget udvist hvilket jo er det samme som at sige til

proportionalitetskravet gælder stadig væk

det andet er ja det er regeringens politik at

hvis folk bliver idømt en fængselsstraf

medføre udvisning og det ønske nærer vi fordi

en mistænkeliggørelse af alle udlændinge derfor er det signal der udgår fra talerstolen i dag fra regeringen til den danske befolkning

at den mistænkeliggørelse der i øvrigt finder sted må høre

så det bliver gjort nemmere for udlændinge

at komme hertil det her er et led i den tilgang vi skal være lige så kontante vi overhovedet kan i relation til kriminelle

og så skal vi være åbne over for

som har arbejde bidrager til samfundet har en kniv

og vil sige til det menneske egentlig mener vi at du skal udvises fordi du har gået med kniv

vi ikke udvise dig men du får en betinget udvisning fordi vi egentlig synes at du skal udvises det er kun de internationale konventioner der gør at du ikke kan udvises det er det signal man fremover vil sende

altid fortolke sig ud af hvem der kan og vil danmark hvis det er det man ønsker den pågældende som fru line barfod taler om

fået en ubetinget fængselsstraf men jeg er enig i

det der udløses her er en såkaldt betinget udvisning og grunden til at der skal en betinget udvisning til er

man på et tidspunkt har fået en betinget udvisningsdom

senere kommer en overtrædelse af straffeloven af hårdere karakter og de to forhold så kumuleres kan det betyde at det vil medvirke til en udvisningsbestemmelse senere

ministeren til at gå på talerstolen og sige hvor

der kan give anledning til udvisning

er et lovteknisk ændringsforslag

sf har stillet nej det er ikke rigtigt det ændringsforslag

på det lovforslag vi behandler i dag det er ikke kun lovteknik det vil trække de

minimeringer i relation til udvisninger ud af loven og det ønsker regeringen ikke vi mener ikke at disse garantier skal være i loven vi mener udelukkende at det skal falde tilbage på de internationale konventioner det er sagens essens så derfor er det her ikke kun et spørgsmål om lovteknik

og det som jeg ser ud af det ændringsforslag socialdemokratiet og sf stiller er at man jo i virkeligheden

nødtvungent bryder sig om at stemme for og kun gør det af populistiske årsager hvis jeg så må tilføje noget

fru karen hækkerup

at med det her lovforslag og gudskelov

arbejdet for domstolene et arbejde som jeg synes

når jeg meget bevidst ikke ønsker at de tidligere garantier optræder i dansk lovgivning kombineret med en

at nu skal domstolene udvise udvise medmindre det med sikkerhed er i strid med internationale konventioner

meget direkte påbud til domstolene om at holde sig inden for de rammer

skælde ud på sagen set meget enkelt den at fru line barfod i meget høj grad har ret og det vil socialdemokratiet og sf ikke erkende

på den ene side gerne vil gå ud og sige til befolkningen at de

alt det væsentlige ud af forslaget men de stemmer for i sidste ende og på den anden

noget rundtosset når man skal følge med i hvad ministeren siger her

jeg synes faktisk ikke at på er helt fin

ekstra sikring af proportionaliteten stadig gælder

proportionalitetsforpligtelser i forhold til international lov stadig

hvor man er under betinget udvisning alene kan ske hvis den nye kriminalitet

jeg synes

er ikke nogen modsætning imellem langt størstedelen af det der bliver sagt her og det jeg har sagt

det eneste jeg gør opmærksom på er at når fru line barfod bliver overfaldet

selvfølgelig betyder noget når lovgiver direkte i lovteksten skriver at udvisning skal finde sted medmindre det med sikkerhed strider imod internationale konventioner så så synes jeg det er mærkeligt at man prøver

en stramning en stramning af udvisningsbestemmelserne der er ikke bare tale om at det er den samme praksis som hidtil der fortsætter det er rigtigt at det er for de samme forbrydelser

sådan at vi siger til domstolene at de skal gå længere end de har gjort indtil nu

det er jo så en tilståelse af at der altså slipper nogle ting igennem

at vi naturligvis skal fortolke fns torturkonvention som hidtil

jeg tror at jeg otte ni

det her bare er signallovgivning og bla bla og

men hvis det hele bare bliver ved med at være det samme hvorfor stemmer oppositionen så for

ikke ved med at være det samme når jeg siger at konventionerne skal fortolkes som hidtil

ellers ville det blive sådan at vi taler om direkte konventionsbrud jo ikke det vi taler om det det her lovforslag rammer er gråzonerne

har udvist tilbageholdenhed den tilbageholdenhed beder

vi går tilbage til ordførerrækken og det var fru karen hækkerup der havde ordet og fru marianne jelved

men den kommer nu fru marianne jelved til

socialdemokraterne og deres formand som for snart lang tid siden tilkendegav at nu var der strammet nok

brug for flere stramninger af udlændingelovgivningen jeg ved godt

der er ikke engang sket et regeringsskifte

de måneder der er gået

jeg er meget glad for at fru karen hækkerup har tilkendegivet at efter et valg og med et regeringsskifte vil der ske ændringer i den lovgivning vi behandler nu dermed mener jeg

fru karen hækkerup kunne have ladet være med at stemme for det

område for at imødegå bandekriminalitet og hvad der nu har været af argumentation men det der grundlæggende

hidtil har dansk lovgivning hvilet på

at denne lovgivning ændrer dette fundamentalt

nu er det tvivlen der skal komme udvisningen til gode

jeg sige at flygtningebegrebet er skrevet ud af lovgivningen her kan flygtninge også

er begået er begået af bander vi har utrolig store problemer med bandekriminalitet og der er behov for at vi sætter ind

det til livs det skal vi ikke kun med straf og med udvisning det skal vi også forebyggelse

handlingsplaner for bekæmpelse af bandekriminalitet

vi deler værdier og hvor vi er enige om hvordan der skal gribes ind for at få unge mennesker til at komme ud af bandekriminalitet

jeg er fuldstændig enig med fru karen hækkerup i at der er fælles grundlag og perspektiver og forestillinger

løser nogle af de problemer som er blevet nævnt i sammenhæng med lovbehandlingen af l to hundrede og ti men så spørger jeg alligevel er det virkelig nødvendigt

værdier i den retspolitik der har været ført igennem

ministeren har tilkendegivet at det

nu er det tvivlen der kommer udvisningen til gode og deri ligger jo et signal til domstolene om at de skal skærpe deres behandlinger at de skal tage chancer ministeren udtrykker det endda på den måde at det godt

det er jo de værdier det grundlag som

bakker op om her med et forkert signal

det her lovforslag er kommet til på baggrund af

og tyve forhandlingerne hvor dansk folkeparti løb fra sit løfte

rækkefølge tingene bliver lagt frem i folketinget nu er det her så kommet på inden efterlønsforringelsen som dansk folkeparti stemmer for og så må vi jo tage det i den rækkefølge der er

når jeg lytter lidt til hvad det er ministeren siger

få den idé at fru marianne jelved faktisk har ret

egentlig ikke længere at man kan sige at det er en korrekt

en permanent grænsekontrol da vi så hvordan det blev oversat til engelsk

behov for at svinge sig højt op i træerne og at virke som om de

for dommerforeningen mikael sjöberg sagde i går da han var i

det alt andet lige vil få den konsekvens at der i flere sager vil

skulle tages stilling til udvisning det må jo også betyde noget jeg synes det er en meget meget mærkelig proces vi har

stemme for forslaget sf var så ikke

så snart man får magten men hvorfor i alverden ønsker man

stemme for lovforslaget hvis man går efter at man får magten om ganske kort tid det giver jo ikke nogen mening hvad er egentlig den socialdemokratiske linje på det her område

mene at man skal stemme for lovforslaget fordi det betyder noget

i sin argumentation over for enhedslisten og det radikale venstre forsøge at berolige dem med at det slet ingenting betyder

egentlig socialdemokratiet mener om det her lovforslag betyder det noget eller betyder det ikke noget

stiller vi jo alene

domstolenes arbejde

nogen forandring i forhold til det arbejde som domstolene skal gennemføre før de kan træffe

der er sikkerhed for at de internationale konventioner er overholdt

at pille alle de mange undtagelser ud der er i § seks og tyve men da de er bundet op på de internationale konventioner sammen med de seks kriterier domstolene normalt anvender

vil give nogen som helst ændring i forhold til

hvordan domstolene skal forvalte det

ked af det her er for stramt

at der ingen stramninger vil ske

folketinget om at man ønsker at udvise kriminelle udlændinge det

i betragtningerne stadig

og forunderlig måde at føre politik på at man stemmer for et lovforslag som man selv står og siger ingenting betyder

ændrer man det hvad er meningen med

ved første behandlingen eller andenbehandlingen fordi man

at blandt andet det med at bandekriminalitet bliver en skærpende omstændighed selvfølgelig er et meget vigtigt argument for os for at vi støtter det

i forhold til at bandekriminalitet er en skærpende omstændighed

hækkerup så går vi videre i ordførerrækken fru astrid krag som ordfører

venstres ordfører heller ikke var til stede under førstebehandlingen og det kan jo undre når vi har at gøre med et lovforslag som regeringen og flertallet i folketinget har fundet så vigtigt at det skal hastes igennem med det

det så medfølgende har af negative konsekvenser for

komme op men siden

har vi jo stillet mange spørgsmål og afholdt en høring

har et ansvar for at sørge for at deres arbejde kan udføres ordentligt så

forventer at få lovforslaget tilbage i udvalg

hvor vi vil kritisere at man ikke fra regeringens side er villige til overhovedet at forholde sig til den problemstilling der

i flere høringssvar omkring merbelastning af vores domstolssystem

når der skal opbygges en ny praksis som der skal i forhold til de lavere straffe og en udvisningspraksis

og jeg mener sådan er nogen her i folketinget der kan leve med hvis det betyder at vi kommer til at se sagsbunkerne hobe sig op ved vores domstole og

jeg har spurgt ind til det her hvad vurderingen er og på hvilken baggrund man

at det kan det fordi det skal det

jo ikke er en særlig betryggende formulering og det kommer vi til at afgive en tillægsbetænkning om så det var de

er der vendt op og ned på det der er almindelig god basis for en retspolitik i et humanistisk demokratisk demokratisk samfund nemlig at tvivlen kommer den anklagede til gode nu kommer tvivlen udvisningen til gode og deri ligger selvfølgelig et skifte også i den måde som domstolene skal agere på men det er også en uskik som det her forslag

at folketinget lovgiver uden at lovgive man lovgiver på den måde at man sætter nogle politiske målsætninger og hensigter op for domstolene som så skal agere i

til de hensigter og selv tolke hvordan man vurderer både proportionaliteten og andre forhold som skal være gjort gældende for at vi overholder internationale konventioner det er også en uskik og det er især en uskik fordi

at man skal lade tvivlen komme udvisningen til gode og ikke lade tvivlen komme den anklagede til gode dermed må man selvfølgelig tage nogle chancer som ministeren også er citeret for og selv kalder en procesrisiko det vil sige at vi ikke bare

parate til at gå ud over kanten for at få afprøvet

der effektueres og som måske bringes videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol hvilket i sig selv er en

besværlig og langstrakt proces

er ikke værdigt for et humanistisk demokratisk samfund en retsstat efter de bedste forskrifter det er rigtig rigtig ærgerligt at folketinget kommer ud på den her galej

gradvis er skrevet ud af dansk udlændingelovgivning det er også et problem det er heller ikke en værdig måde at behandle den mest sårbare gruppe i vores samfund

fået asyl som flygtninge men også de kan få betingede udvisninger

som kan komme i uføre og som ikke får en chance for at opfatte sig selv som en del af fællesskabet det er ikke integrationsfremmende på nogen måde

af denne lovgivnings grundlag for retspolitikken faktisk det værste der sker her så håber jeg selvfølgelig vi kan bringe orden i det med et nyt flertal

over at der ikke er en ordfører fra venstre der går op og deltager i debatten det kan jo nås endnu

egentlig ordfører til førstebehandlingen på trods af at venstre selv har insisteret på at det her forslag skulle hastes igennem og var så vigtigt

i folketinget skulle være ekstra inde for at få det her forslag igennem så bør man også kunne stille en ordfører som folketinget kan debattere med så jeg håber at der er

af venstres medlemmer af integrationsudvalget der vil gå op og tage ordet så

får muligheden for debat og jeg går da også ud fra at herre martin henriksen der er

som har blandet sig i debatten også går op som ordfører så man har muligheden for at få en debat

så vil jeg sige at jeg selvfølgelig glæder

men jeg synes

at man svigter alle de mange mennesker som man havde lovet kunne regne med at komme på efterløn alle de mange som har set frem til at de også kunne få ret til en værdig alderdom får frataget efterlønnen betalingen til dansk folkeparti er så at fire hundrede sager om året hvor ikkedanske statsborgere

skal enten udvises eller betinget udvises ministeren har ikke i de mange svar vi har fået

regeringen mener burde give anledning til udvisning men som ikke gør

der udløser en minimumsstraf på syv dages fængsel for

i danmark og at vi egentlig synes de skal udvises og

internationale konventioner at de ikke bliver udvist men i stedet får en betinget udvisning

andre internationale konventioner

der selv skal bevise at man med sikkerhed vil bryde de internationale konventioner

med at diskutere udvisning i alle de sager hvor vi faktisk ikke synes der skal ske udvisning

mennesker som bliver udvist men som ikke kan udsendes af

de risikerer tortur eller anden forfølgelse og som så skal være i de forfærdelige forhold som det er

overskud til at kunne føre sin sag

jeg synes

det skal være i danmark jeg forstår ikke hvordan venstre og konservative kan leve med at man slet ikke har nogen selvstændig holdning til

skal være i danmark men bare henviser til internationale konventioner mener man virkelig fra

udvises

formand jeg tror egentlig bare at

men det her er en ændring af praksis og

med al respekt for dommerforeningens formand og hvad han end måtte have sagt på et møde jeg ikke overværede så er det regeringen og folketinget i forening

dette lovforslag er en praksisændring jeg vil ikke fedtes ind i slesk tale og billig portvin fra henholdsvis socialdemokratiets

venstrefløj for at lokke dem ud på en galej og at stemme for noget som bliver omtalt

for det er det der er sagens essens

og det skal tingets medlemmer selvfølgelig vide her

som er den primære lovkilde helt bevidst skrevet ind at nu skal der i de her sammenhænge ske udvisning medmindre det med sikkerhed strider mod danmarks forpligtelser

ansvar man påtager sig derfor har fru marianne jelved jo ret i

at der her løbes en procesrisiko og den kan politikerne ikke frasige sig

over for domstolene fordi man derved bagefter bare kan

det der har været en del af problemet i noget af den lovgivning der har været nemlig at man bagefter kunne sige jamen vi har jo gjort hvad vi kunne og det er også dommerne der er hvad de er det er fejt for nu lovgiver vi og vi går helt til kanten og politikerne påtager sig hermed en procesrisiko

marianne jelved i at det er en uskik at vi giver dommerne nogle rammer at operere inden for det er efter min bedste opfattelse netop den lovgivende magts forpligtelse

at angive den lovgivende magts rammer og så dømmer domstolene

men det er ikke ordentligt over for domstolene at prøve på at tilkendegive at tingene er anderledes end det der står i lovteksten det er det

om at man har en aftale med s og sf om at det her skal laves om efter et valg det kan så sådan set bare udstille det hele

indsige imod jeg skal bare sige ganske klart enkelt og tydeligt lovgivers vilje er her tydeligt tilkendegivet i lovforslaget

i forhold til knivdommen

proportionalitet i en dom med udvisning

det er simpelt på hvad den her lovgivning

hvorvidt ministeren vil stå ved en kritik af domstolene eller stå

men jeg har på intet tidspunkt sagt noget andet end det er jo også derfor fru line barfod bruger udtrykket betinget udvisning det er en proportionalitet ja det ved vi da godt

det samme med hensyn til trappestigemodellen ja det er udmøntningen af proportionaliteten det ved vi godt det forandrer jo ikke at lovgiver her utvetydigt tilkendegiver at vi fjerner gråzonerne så vil jeg sige

en lillebitte smule på smilebåndet af at der i den her sag skulle

et specielt pres på regeringen fra dansk folkepartis side jeg vil sige at det her er vi meget enige om og hvis jeg kigger efter hvor presset ligger henne i præcis den her sag

den her diskussion udspiller sig på den måde den gør

der helt andre steder er stærke interne diskussioner om

af ønsker om at med en betinget udvisning skulle man kunne ryge ud for ting der ellers ikke giver anledning til udvisning og andre ting

hvad nogen parter har ønsket jeg skal så ikke gå ind og prøve at have samme form for indsigt i hvad der er foregået på de

en fuldstændig hævdvunden praksis

særlig meget praksis måske ingen sager at lægge sig op af

skal udvise

fra talerstolen og

giver grundlag for at konstatere det kan ministeren

ministeren kan bekræfte det forhold som fremgår af grundloven nemlig at folketinget og regeringen eller kongen som der står udgør den lovgivende magt i forening og så udgør domstolene den dømmende magt derfor er det ikke dette folketing der sidder og dømmer men dette folketing der lægger rammerne og de rammer der nu er lagt for folketingets virke i relation til

form at når det er fængselsstraf skal der ske udvisning

er ved at udvikle sig til det rene absurdteater ministeren

fortsat op til domstolene at foretage en skønsmæssig vurdering

det synes jeg at ministeren burde have husket at svare på for

der skal ske udvisning ja det skal der medmindre det er i strid med de internationale forpligtelser så

en konkret vurdering man ændrer ikke noget ved domstolenes interne arbejde eller interne liv med det her lovforslag

man har også bare et minimalt ansvar

der definerer skønnet for domstolene

medmindre det med sikkerhed er sådan at danmarks internationale forpligtelser tilsiger det modsatte

altså jeg tror der er nogle helt banale forudsætninger for statsretten som

den konkrete vurdering det står

i for nogen at selvfølgelig er det sådan

inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

i strid med danmarks internationale forpligtelser

ja vi har uafhængige domstole men vi har jo ikke domstole som bare dømmer ud i den blå luft rent faktisk er det sådan at dette ting kombineret med grundloven er de to øverste instanser for en dansk domstol at henholde sig til

det er sagen og dette ting tilkendegiver nu at selvfølgelig

men at de selvfølgelig skal dømme inden for den ramme som dette ting vedtager

er at udvisning skal ske medmindre

har fået og som hun så ikke lige læste op var under hensyntagen

er forandringen altså hvis man prøver på at fortie

begiver man sig altså ud i noget alvorligt for det kan godt ske at den her lovgivning kan medføre

taber en sag ved den europæiske menneskerettighedsdomstol det kan godt ske og så skal fru karen hækkerup ikke komme og sige det troede vi ikke

man skal så bare huske at sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol

drejer sig om slagsmål mellem politikere her

et barn der så mister retten til at være i danmark sammen med sin familie

sådan en sag vil komme til at handle om

venstre ikke er i stand til at stille med en egen ordfører under andenbehandlingen ligesom man heller ikke var under førstebehandlingen og at ministeren

være talsperson for

retsprincipper som her

det grundlæggende retsprincip om at tvivlen skal komme de anklagede til gode

kriminalitet der medfører fængsling for udlændinge

er proportionalitet i sagen

såkaldt omvendt bevisbyrde kan jeg konstatere at det da

noget som er enhedslisten fremmed så vidt jeg ved støtter man det kraftigt skattelovgivning og alle mulige andre steder

at det er noget som folketinget kan definere

det vi har gjort her er en form for mellemting hvor vi tilkendegiver at domstolene skal fjerne gråzonerne

er de internationale konventioner det afhænger

man får en betinget udvisning i stedet for en udvisning og det

at dække sig ind under mener venstre og regeringen så at udvises

godt være at fru line barfod ikke er klar over det

gør alle mulige ting som vi synes er mærkelige så må diskutere det for sig men sådan som landet ligger støtter

hvad det er fru line barfod mener at jeg dækker mig ind under for det gør jeg overhovedet ikke

ligeglade med det er lige meget men når det kommer til udvisning

udvisning er ikke en straf udvisning er en retsfølge og det følger

menneskerettighedsdomstols praksis

er flere der har

er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning

der stemmes om ændringsforslag nummer en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

er forhandlingen sluttet og vi går til

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

da det ikke er tilfældet

ændringsforslaget er forkastet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

dansk folkeparti og kristendemokraterne har som bekendt indgået en aftale om styrket

som følge af aftalen er finansudvalget via et aktstykke blevet bedt om at afsætte midler til skat politiet og anklagemyndigheden samtidig blev finansudvalget anmodet om en bevilling til etablering af

blandt andet ved den dansk tyske landegrænse baggrunden for den politiske aftale og dermed jo også for aktstykket er et ønske om at styrke indsatsen mod den grænseoverskridende

beslutningsforslaget bakker op

bliver styrket og det er jo sådan set glædeligt nok

det vil sige at alle er enige om at der er en stigning i den grænseoverskridende kriminalitet og

er afgørende for regeringen er selvfølgelig at få stoppet

derfor ønsker vi at styrke toldkontrollen

via en permanent tilstedeværelse af toldere ved udvalgte grænseovergange en permanent tilstedeværelse af toldere ved udvalgte grænseovergange vil kunne dæmme op for indsmugling af narkotika våben

af toldere ved grænsen vil have en forebyggende effekt og så vil der samtidig kunne opnås en sidegevinst i forhold til socialt bedrageri menneskesmugling og andre former for kriminalitet og som det fremgår

har vi erfaring for at øget toldkontrol også giver stor fangster desværre må man jo sige det ville have været glædeligt hvis det ikke var tilfældet men der foregår desværre grænseoverskridende kriminalitet

det synes jeg er ærgerligt for behovet for at den øgede kontrol kan foregå med så lille en gene for bilisterne som overhovedet muligt kræver at der også er de nødvendige fysiske anlæg til stede jeg vil stilfærdigt gøre opmærksom på at der jo har foregået toldkontrol i dette land hele tiden men måden det er foregået på blandt andet ved den dansk tyske

at man via mobile enheder har stoppet al trafik fået den ned i hastighed

over i den ene side af vejbanen altså en betydelig større gene for den del af trafikken som er blevet udsat for disse stikprøvekontroller end det som vil være tilfældet når de fysiske anlæg er etableret derfor giver det ingen mening at ville tilføre ressourcer til

øget toldkontrol og samtidig være stærkt bekymret for hvordan trafikken skal glide hvis man så samtidig siger at man ikke vil være med til at lave de fysiske anlæg det er en total mangel

en noget skiftende tilgang fra visse partier til netop de her spørgsmål først var man for så var man imod og nu vil man være for noget og imod

naturligt for sådan er det jo når man politisk ønsker at opnå

hvordan man gør det i den virkelige verden så man generer trafikken mindst muligt og i øvrigt også gør det sikkert for sig selv og trafikanterne det er i min verden sund fornuft

om en grænsekontrol hvor der skal vises pas det handler om toldkontrol

nu vil der blive flere stikprøvekontroller af den simple årsag at vi

får flere ressourcer til det

toldloven bliver ikke ændret det betyder at den værktøjskasse som den enkelte toldmedarbejder har forbliver den samme det er en værktøjskasse som i øvrigt

effektiv en værktøjskasse som betyder at støder den enkelte tolder

min bedste vurdering er at sådan gør

i de fleste lande jeg sætter spørgsmålstegn ved

hvor det at man finder anden form for kriminalitet betyder at man lukker bagagerummet og siger

det passere jeg nævner det blot fordi der undervejs har været det jeg vil kalde mærkværdige diskussioner

bygge kontrollen

efterretnings og risikobaserede oplysninger og analyser og vil med det nye tekniske udstyr som også stilles til rådighed have mulighed for netop at opdatere

man har og sigter efter en fire og tyve timers bemanding ved

betyder at man ikke vil være til stede

gerne slå fast at det står i aftalen og det vil vi også udmønte at der vil være mobile enheder som vil tage rundt

blandt andet den dansk tyske grænse at når vi taler om små overgange

kan de virkelig være små derfor vil en overvejelse om

fik tilkendegivelser om at der pludselig var

trafik over disse små

grund til at køre ud og foretage ekstra kontrol ved netop de overgange

regeringen kan ikke støtte beslutningsforslaget regeringen synes at der er en mærkelig logik i at man vil tilføre flere ressourcer men ikke give de rammer der skal til

støtte den øgede toldkontrol om det er politisk drilleri

fordi man simpelt hen ikke mener at der er grund

og andre ulovlige varer må stå hen i det uvisse men at afvise regeringens aftale og dermed aktstykket som det ligger i sin helhed giver ingen mening

hvorfor er det at regeringen ikke forud for at folketinget har en så

juridisk redegørelse om at den aftale som man har lavet ligger fuldkommen inden for rammerne af vores

spørgsmål og vist

at det der står i aftalen

schengensamarbejdet og inden for eu traktatens bestemmelser

aftalen blev der jo diskuteret og foretaget løbende faglige og juridiske vurderinger

forskellige problemstillinger og

er jo om man kan have tillid til embedsværket eller ej det har regeringen og og det er regeringens klare opfattelse at man kan foretage den her mere robuste toldkontrol inden for reglerne og den efterhånden ret omfattende politiske debat og

så vil jeg gøre opmærksom på at når jeg lytter til socialdemokratiet

at det nærmest er et svarskrift på en åbningsskrivelse man efterlyser

en række spørgsmål fordi kommissionen har været bekymret jeg tror først og fremmest at det er kommet af at debatten i visse medier gav indtryk af at der skulle være tale om paskontrol og det er ikke tilfældet

som går i retning af at

vil være sikker på at man overholder de europæiske aftaler der er indgået finder jeg helt naturligt og vi vil selvfølgelig give svar på de spørgsmål der måtte være

et finansudvalg som skal træffe en beslutning senere

en juridisk vurdering af den her aftale ligger aftalen som den står skrevet i

af danmarks eu retlige forpligtelser både schengensamarbejdet og

har det ikke været muligt for folketinget at få en sådan juridisk redegørelse

justitsministeren og jeg mener ikke at der er grund til at betvivle

skrift jeg gør opmærksom på at det er regeringens klare vurdering at vi kan foretage denne øgede toldkontrol inden for reglerne både inden for schengenreglerne og reglerne om den frie

jeg kigger på debatter der har været tidligere at socialdemokratiet sådan set også har ment at der var behov for at der var fysiske anlæg til stede når man øgede toldkontrollen det har man skiftet

jo selv svare på men for regeringen handler det om

etableres trafikmæssigt ansvarlige anlæg når man øger antallet af medarbejdere og antallet af stikprøver og det kan man inden for schengenreglerne

forfølge det her spor om eu

at kommissionen har været i en vildfarelse på baggrund af den offentlige debat i danmark det har kommissionen jo

det de tager afsæt i er den aftale som er publiceret af regeringen og det er jo altså ikke den engelske tekst som kunne give et indtryk af noget helt andet men den danske version af aftalen statsministeren har

ganske opsigtsvækkende udtrykker sin klare tvivl om hvorvidt det er inden for forpligtelserne så holder man et møde den syvogtyvende maj med kommissionen

af de svar vi har fået og herefter

stadig væk fra kommissionens side brug for skriftlige redegørelser så skatteministeren må holde op med at sige at det er den

efter at kommissionens formand har talt med statsministeren

nogle svar som vi i dag i dagspressen i modsætning til de

til danmark som det radikale venstre her

delagtiggør folketinget i det som kommissionen har udtalt og det er så efterhånden

også påpeget at det afhænger af den konkrete udmøntning hvorvidt det vil være

helt med på at det radikale venstre synes at det værste man kan gøre er at sætte hindringer op for ulovlige varer det er en afart

tilgangen til europa som jeg slet ikke kan følge jeg er tilhænger af det europæiske samarbejde jeg er varm tilhænger af det europæiske samarbejde jeg tror på at det er det bedste forum man kan løse grænseoverskridende problemer i men at visionen for europa skulle være at ulovlige varer og kriminelle handlinger skulle have frit råderum giver ingen

derfor kan man sagtens lave toldkontrol

stadig fejre at vi gik ind i

det her handler om ulovlige

med kommissionsformanden og skatteministerens folk har holdt møde med kommissionen så lad os nu bare blive enige om at det altså ikke er den politiske debat i danmark men de oplysninger regeringen giver kommissionen der giver anledning til nye spørgsmål skatteministeren siger i dag i dagspressen at man vil svare inden udgangen af juni jeg forsøger forgæves her i folketingssalen

svar på hvad det er kommissionen spørger om og det synes jeg at skatteministeren skulle redegøre

nogle udeståender der er efter alle disse møder

en og tres spørger jeg specifikt til hvordan man

at tiltagene skal være de mest egnede og absolut nødvendige så siger man

man i den anledning belyse baggrunden og nødvendigheden af tiltagene

svaret på de sidste spørgsmål som udestår andet end at der vil foreligge et udkast til mig ved ved udgangen af juni vi har tilkendegivet over for kommissionen at der vil de sidste spørgsmål blive besvaret

kender jeg ikke indholdet af denne dialog men jeg mener sådan set heller ikke at det er afgørende for

er vores klare vurdering at både svarene som er givet i to breve og mødet der blev afholdt

vil betyde at kommissionen har fået

hvorfor det fordi det er vores klare vurdering

den toldkontrol som aftalen lægger op til og

gå ind og og lave undtagelsesbestemmelser

der netop er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed den offentlige orden og sikkerhed og beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed her har man altså at gøre med undtagelsesbestemmelser som netop også er indbygget i toldloven

siger at det er regeringens klare vurdering

her er helt inden for de internationale forpligtelser vi

om karakteren af den her vurdering

vurdering der er foretaget derfor kan man jo passende starte i den ende som som handler om ministerens opfattelse af om toldkontrol overhovedet er omfattet af schengenreglerne eller om det her falder helt uden for på grund af karakteren af den aftale der er indgået

øget toldkontrol som betyder at der vil være langt flere stikprøver end der er i dag det skyldes at vi sætter flere personer af til toldkontrollen og hvis man skal følge logikken

skulle den nuværende toldkontrol

være ganske nyt for mig og det er jeg helt sikker på at der ikke er nogen der vil

derfor er det jo også lidt ulogisk at det at man

privat i et område hvor vi læser jydskevestkysten

herre nick hækkerup den femogtyvende marts

så vi langt om længe kan få etableret det længe lovede kontrolanlæg ved den dansk tyske grænse i padborg jeg fremhæver det blot for at vise den slingrekurs som man konstant kan opleve fra

fysiske anlæg men

at lægge noget andet ind i den oprindelige beslutning om at etablere et anlæg til

genindføre toldkontrol

derhen at ministeren siger at intensiteten i det

ikke er afgørende

er det det der ligger i den klare juridiske vurdering som ministeren

schengensamarbejdet betyder jo

passere uden personkontrol og dermed paskontrol men fraværet af personkontrol ved de indre grænser som et led i schengensamarbejdet berører ikke myndighedernes mulighed for at udøve kontrolbeføjelser på dansk

det kan være fødevarekontrol toldkontrol så længe

almindelig grænsekontrol af personer og det er regeringens vurdering at det vi lægger op til derfor er inden

partier der står bag aftalen

synes heller ikke at ministerens svar i dag skaber så meget klarhed men

at stille et enkelt spørgsmål som måske kan skabe den fornødne klarhed er det ikke rigtigt forstået at den aftale om skærpet

gennemført på en måde så eu kommissionen er tilfreds

de synspunkter om og holdninger til hvordan den skal gennemføres og administreres

af den aftale som er blevet indgået det har været naturligt for regeringen fra starten at vi selvfølgelig respekterer

de aftaler vi har indgået ikke kun ud fra

vi ønsker at overholde schengenreglerne vi er tilhængere af schengensamarbejdet så derfor er det jo logisk

præmis at vi skulle overholde de regler det er også vores klare vurdering at vi med denne aftale

skal godkende den toldkontrol som vi lægger op til det er ikke tilfældet vi har lovet at orientere kommissionen og deri ligger jo den logik at måtte kommissionen være uenig eller mene at

det skulle stride mod reglerne så hører vi sikkert derom men det betvivler jeg stærkt kommer til at ske

ændre ved for at overholde schengenreglerne

vi skal svare på hvad der sker hvis kommissionen eventuelt

uenig i den danske fortolkning af hvad der er muligt inden

at det er vores klare opfattelse at man kan lave den toldkontrol vi lægger op til

jeg vil dog lige minde folketinget om at det normale i forhold til eu samarbejdet

at folketinget vedtager de love og

de bevillinger man ønsker og så sker det en gang imellem at kommissionen er uenig i de beslutninger folketinget har truffet og så rejser kommissionen en sag det sker indimellem nogle gange taber danmark

at den normale fremgangsmåde altså er at man laver en vurdering af hvad man mener man kan inden for reglerne gennemfører det og skulle kommissionen så være uenig

mod det medlemsland de er uenige med

kommissionen så man er på sikker grund

og afventer kommissionens redegørelse

kommissionen vil komme med nogen redegørelse altså kommissionen har nogle spørgsmål og dem vil den danske regering besvare men forløbet er ikke at kommissionen sidder og laver en redegørelse om om det medlemslandene nu gør

tiltag som vi laver ikke er det ja så vil vi høre fra kommissionen men det er ikke sådan at kommissionen skal forhåndsgodkende det som den her diskussion handler om nemlig øget

har valgt at implementere aftalen i tre faser lige så snart aktstykket

kommer der yderligere halvtreds toldmedarbejdere næste fase omkring årsskiftet bliver at så kommer de resterende otte og fyrre så vi kommer op på otte og halvfems

det kræver planlægning og udbud og så skal de selvfølgelig bygges det bliver måden som regeringen agter at gennemføre den politiske aftale

dansk folkeparti og kristendemokraterne

kommissionen når han ikke tror at kommissionen kommer med en redegørelse

lykkes med det her at såsom italien og frankrig

kommer i konflikt

at det at der bliver en øget

i fremtiden vil betyde at danske virksomheder ikke kan eksportere deres lovlige varer

jeg vil stilfærdigt gøre opmærksom på at den toldproces der foregår i

ofte sker via containere overhovedet ikke berøres af denne aftale og derfor

kan jeg klart afvise at der skulle være nogen hindring for dansk eksport af varer så er der det politiske i det og det er måske dér min forundring

sige at fordi vi i danmark øger

man ikke købe danske varer længere

men for mig er det det rene sludder

som ministeren selv bragte på bane tidligere nemlig det anlæg som er

den brede offentlighed at det ikke var muligt at gennemføre punktkontroller og razziaer om natten fordi det når man kommer kørende med

time ad motorvejen ganske enkelt er farligt når det er mørkt

i øvrigt nogle skilte som mig bekendt

er jo ret godt beskrevet igennem et grafisk materiale der tydeligt viser at man skal ind igennem et antal sluser og som der helt rigtigt står i schengenaftalens kodeks

er det således at medlemsstaterne fjerner alle hindringer for en smidig afvikling af vejtrafikken ved overgangsstederne ved de indre grænser navnlig hastighedsbegrænsninger der ikke udelukkende er

alt andet ville også være urimeligt

det ville i praksis umuliggøre

jeg kan forstå at herre benny engelbrecht nu er i gang med

trafikregulering med bomme

med trafiklys men ikke kan være for et anlæg som sikrer en smidig afvikling

forstår jeg dem godt

for det første som jeg har været inde på flere gange

kender det jo også fra storebæltsanlægget hvor

kan se hvordan man der laver trafikregulering

tilsvarende vi ønsker jeg skal dog understrege

ved den dansk tyske motorvejsoverkørsel fordi det er der trafikmængden er størst og så vil vi bede svenskerne om at få lov til at bruge det anlæg de har ved den dansk svenske

at de anlæg som regeringen

de nedsætter hastigheden altså er de i strid med kodekset i artikel to og tyve punkt en

smidig afvikling af vejtrafikken det er jo netop det der er hele pointen

man tidligere har villet vedtage og som europa kommissionen naturligvis ikke har haft nogen betænkeligheder ved

midlertidigt midlertidigt når der

gennemføres en kortvarig razzia sådan at toldere og andre ansatte ikke

som ikke sikrer en smidig afvikling af trafikken og derfor må

nøjagtig beskriver hvordan man

som det anlæg socialdemokratiet kritiserer regeringen for ikke at have gennemført endnu have til formål at trafikregulere det siger jo sig selv i sagens natur at hvis der står en toldmedarbejder og skal foretage toldkontrol

skal hastigheden nederst alt andet ville være farligt både for bilisten og for medarbejderen hos skat

så har jeg henvist til den dansk svenske

også pressen hvis de måtte afse ressourcer til det til at tage rundt og kigge

toldkontrollen foregår jeg er sikker på at det vil give et billede af at det danmark lægger op til ikke er så usædvanligt og måske oven i købet bekræfte at det svar jeg officielt

at kommissionen har spørgsmål dem vil de få svar på stille og fredeligt

undre mig lidt over

den aftale fra to tusind og otte som

efterspurgt en klar juridisk vurdering og at kommissionen skulle give

juridisk svar på om man kunne det

hovedparten af anlægget er på tysk jord men det viser også lidt om at

det er sund fornuft at lave en øget

bekræfte at jeg som minister har stor respekt for folketinget som institution

vil slå fast at når vi ikke kan oversende

er det fordi regeringen ikke har lavet en samlet skriftlig

embedsfolk og er nået frem til og det er så også regeringens klare holdning at den toldaftale som

for at tage en utrolig saglig diskussion af det

at den gamle grænsekontrol skulle genindføres

den gamle grænsekontrol med paskontrol identitetskontrol af personer med bygninger og så videre og så ser man i dag

i overensstemmelse med det man ser i schengen det er også fordi

at vi får flere og flere meldinger ind fra danskere der rejser rundt i europa

have en diskussion om hvorvidt det er tilladt eller ej

lande der er med i schengen og som har sådan en toldkontrol ofte endda hvor politifolk i øvrigt er til stede det kan man så diskutere men man har toldkontrol og så får vi at vide at vi ikke må i danmark

være imod alt hvad regeringen gør og ikke tage ansvar hver eneste gang man rent faktisk gennemfører noget som

var en god idé skifter partiet holdning det er normalen efterhånden det beklager

jeg har ikke konkrete eksempler fra andre lande men synes at det er meget interessant at lytte til

ikke tage rundt og tjekke andre landes fysiske anlæg jeg kan konstatere at der har været en debat

som havde tilsvarende kontrol ved deres indre grænser vi fik det svar

jyllands posten de pågældende landes ambassadører og de gav et andet svar og den offentlige debat i hvert fald i medierne har så lagt til grund at det selvfølgelig var ambassadørerne der havde ret

ikke vidende om man kan jo have den tilgang at det kunne være at det var de andre landes skattemyndigheder der vidste mest om hvordan de

laver deres kontrol men det er da en opfordring til hvis nogen synes

som oplevede toldkontrol da de kom til

tysk franske grænse

andre steder i europa hvor det finder sted og hvor vi får meddelelser ind fra

er måske en helt anden bekymring det er at det sådan i al almindelighed bliver

var det bekymrende her var at frankrig og italien

øget kontrol ved deres grænser i bund og grund

ønske kontrol ved grænserne må vi ikke i danmark øge vores toldkontrol for tænk nu hvis andre lande kunne bruge det som argument for at de også skulle indføre

en stærkere kontrol men det sidste her var jo mere en kommentar

ikke er enige om

det er også korrekt at frankrig og italien ønsker at ændre schengenregelsættet det der bare er vigtigt at være opmærksom på ved den her diskussion at det er inden

den diskussion efter min mening overdrevet selvfølgelig kan vi som andre lande foretage toldkontrol som også

uden at komme i karambolage med schengenreglerne som har det hovedformål at man ikke skal have personkontrol at man ikke skal vise pas hvilket i parentes bemærket også var grunden til at jeg

ungdomspolitiker i sin tid fejrede da vi trådte ind i schengen noget jeg glæder mig over den dag

regeringen har lidt svært ved at forklare sig hvilke spørgsmål er det kommissionen har stillet hvad agter regeringen at svare hvorfor kan man ikke give en konkret detaljeret juridisk gennemgang af den her aftale i forhold til hvordan

hvad har man tænkt sig at gøre hvis

aldrig

andre partier men regeringen har den tilgang

ved at tage ansvar og det er ved at gå ind og sikre at det der har stor prioritet

der også kommer andre spørgsmål med som man ikke havde fokus på men det hedder at tage ansvar og det synes jeg egentlig at liberal alliance skulle lade sig inspirere af

to spørgsmål svar seancer her

christiansborg efterhånden er hjallerup marked

for sin politik men hvis skatteministeren ville prøve at undgå at svare på polemikken og i stedet svare på spørgsmålene

regeringen om hvad har regeringen tænkt sig at

juridisk gennemgang punkt for punkt af den aftale man har indgået

endelig hvad har man tænkt sig at gøre hvis kommissionen siger at denne aftale ikke er inden for

på de her ting som er fyldestgørende

ikke kan svare på en minut det synes jeg sådan set er helt fair men man skylder da folketinget at komme med svar på de her fire spørgsmål før

at der ikke foreligger nogen skriftlig samlet juridisk vurdering og derfor kan regeringen heller ikke oversende en sådan men det er regeringens klare vurdering at det vi lægger op til med den øgede toldkontrol ligger inden for schengenreglerne så siger herre simon emil ammitzbøll at han ikke vil være polemisk og henviser så til hjallerup marked jeg mener sådan set ikke at et folkestyre der arbejder er et hjallerup marked jeg mener at det er et ansvarligt folkestyre og jeg synes sådan set at det er mere ansvarligt end at man til enhver debat

består af mange flere

derfor har vi også

er problemer med grænseoverskridende kriminalitet

tager alvorligt og finder praktiske løsninger på og det er det der sker

eller vil man gennemføre det

at hvad er det vigtigste for regeringen at

er for øget toldkontrol eller imod

ikke klogere af at lytte til repræsentanter

håber at kommissionen vil rejse en sag mod danmark så man kunne få forhindret at der bliver den øgede toldkontrol det er jo et legalt synspunkt at have

toldkontrollen har til formål at bremse ulovlige varer

vi vil overholde schengenreglerne det står klart i aftalen og det er også svar på spørgsmålet men jeg anser det for en teoretisk problematik da det er vores klare vurdering

ansætte flere medarbejdere foretage flere stikprøver etablere fysiske anlæg der gør at trafikken generes mindst muligt og bygge bygninger der gør at man kan have materiel og personer inden døre

der har været genstand for angreb fra socialdemokratiets side alt sammen med det formål at se om man dog ikke kunne finde en krog der gør at regeringen ikke kan få gennemført den øgede toldkontrol

sket vi

vi

nok er socialdemokraternes skyld at det nu

en international krise nu er det ikke kun et spørgsmål om hvorvidt man må trafikregulere for at kunne foretage toldkontrol nu er vi havnet midt i en international krise påstår socialdemokratiet ikke med ønske om at bakke op om en øget toldkontrol ikke med ønske om at danmark

med det modsatte formål

at få skabt en international krise selv om jeg har indtryk af

jeg vil opfordre fru karen hækkerup til at læse udenlandske aviser her i weekenden og så ringe til mig hvis hun kan finde en artikel der handler om den danske toldkontrol

en politisk debat men ikke desto mindre er

hvor de jo ønsker at regeringen skal trække det aktstykke i finansudvalget tilbage som skal give finansiering til en ekstra toldindsats ved de danske grænser

til jyllands posten den ellevte maj aftalens indgåelse siger socialdemokraternes herre

dam kristensen det er rigtigt godt at vi nu øger kontrollen det kunne de have fået vores stemmer til for flere år siden jeg bor ikke langt fra grænsen og jeg kan se at østeuropæiske bander har for let ved at komme ind og ud af landet herre morten bødskov stod forrige tirsdag gentagne gange på tv to news og sagde at socialdemokraterne agter at stemme for aktstykket i finansudvalget

fulgte jo trop i politiken den ellevte maj

flere år at der kommer flere ressourcer til toldindsatsen ved grænsen og i baglandet

begrundelsen for dagens forslag er at venstrefløjen ikke ønsker etablering af kontrolanlæg ved frøslev padborg kruså og sæd

er altså godt at toldindsatsen styrkes hvordan en sådan toldindsats ved grænsen

også ønsker rent fysisk i venstrefløjens øjne skal kunne finde sted hvis bilisterne skal kunne køre med

er svært at gætte sig til men en ting er sikkert tolderne og deres indsats har venstrefløjen kun nedladende udtryk og hån tilovers for behøver jeg at nævne herre villy søvndals bemærkninger på sfs årsmøde om

nu tilsyneladende i sfs optik vokset sig så store at der ikke længere er tale om en latterliggørelse af aftalens indhold men åbenbart noget meget mere principielt som ikke kan overlades til en lemfældig behandling i finansudvalget

her i folketingssalen det er en debat som jeg har glædet mig til til at tage det giver nemlig en rigtig god mulighed for at få proportionerne i aftalen sat på plads og samtidig udstille venstrefløjens hykleri hvor man har mere travlt med at lave politiske drillerier

at løse den egentlige opgave med at beskytte danskerne og danske virksomheder mod den stigende grænseoverskridende kriminalitet

kan jeg også henlede opmærksomheden på udtalelser fra socialdemokraternes formand fru helle thorning schmidt der til dr nyheder den femte juni i to tusind og ni udtalte jeg vil have den gamle grænsekontrol tilbage som vi havde den for nogle år siden

jeg vil have den gamle grænsekontrol tilbage som vi havde den for nogle år siden

med politi paskontrol bom og hele molevitten nu er socialdemokraterne så altså meget forarget over regeringens aftale som trods alt ikke går nær så langt som det socialdemokraternes formand så brændende ønskede sig det siger vist alt om fru helle thorning schmidts hykleri og totale mangel på forståelse af danmarks internationale forpligtelser med hensyn til de radikale

uenige i regeringens forslag men som derefter støtter op

med et par enkelte vejbaner ved kruså til forskel sagt lidt polemisk eller s og sf som selv ønsker en styrket kontrol ved grænsen ja som sagt

sågar den gamle politi og paskontrol tilbage

venstrefløjens hykleri kender som den grænseoverskridende kriminalitet tilsyneladende ingen grænser tilbage står at regeringens aftale med dansk folkeparti og kristendemokraterne i kombination med tryghedspakken er et vigtigt skridt i retning af at få dæmmet op for den stigende grænseoverskridende kriminalitet med smugling af illegale varer narkotika med videre ja man kan læse i dagens udgave af jyllands posten

det er en aftale som naturligvis som også skatteministeren har været inde på flere gange implementeres inden for reglerne af schengen og eu traktaten i øvrigt det fremgår direkte af aftaleteksten i venstre går vi ind for varernes fri bevægelighed men vi går ikke ind for tyvekosters og

narkotikas fri bevægelighed og derfor kan vi

støtte op om venstrefløjens forslag men bakker derimod op om aftalen som vi har indgået med dansk folkeparti og kristendemokraterne og dermed aktstykket i finansudvalget der giver finansiering til øget toldkontrol til gavn for danske virksomheder og til glæde og tryghed for mange danskere og så lader vi i øvrigt venstrefløjen om at

niveauet og retorikken når man har set hvad der

jeg var da glad for at ordføreren

et meget seriøst politisk menneske fik sagt det

bort fra en vejbane i kruså

ordføreren så mener de her betonkomplekser som vi vil ændre

ligger i salen stort set identisk med regeringens

hvordan

har formet sig mener ordføreren at det er i danmarks interesse og har tjent danmarks interesse

præget af dårlig samvittighed over for sin fortid mener ordføreren at det er til gavn for danmark at visse partier

men jeg vil gerne svare på spørgsmålet nej

herre morten bødskov det har ikke gavnet danmarks omdømme og debatten i øvrigt så det har vi også taget skarp afstand fra vores politiske ordfører fru ellen trane nørby

jeg synes det er væsentligt at holde sig til aftalen det vil jeg så også gerne gøre og det har jeg også forsøgte at gøre i ordførertalen og det

sker der lige præcis det hvis man skal stoppe

at man vil konvertere de penge som vi vil sætte af

den debat der har fundet sted har skadet

hvad mener venstre

en uhyggelig fortid ind i

ansvarlige for det synes man virkelig at det er i danmarks interesse

meget klar afstandtagen fra de synspunkter som er gjort gældende

uger ikke kommer til at skade

der ligger og dermed også får kommunikeret det rigtigt

skatteministeren gør det er blandt andet det udenrigsministeren gør

vi andre i folketinget burde gøre

at vi sikrer en styrket toldkontrol med otte og halvfems ekstra toldere ved grænsen og andre steder i landet

det det går ud på jeg tror sådan set at når det bundfælder sig det kunne

det pudsige er sådan set at den toldkontrol altså de kontrolanlæg som man åbenbart er så bange for

jo en aftale vi lavede sidste år med tyskerne hvor man faktisk er i gang med at etablere det og det blev så godkendt af de tyske myndigheder

spørge venstres ordfører om det ikke er rigtigt

at hvis det skulle være sådan at der fra europa kommissionens side kommer indvendinger mod den måde man har tænkt sig at gennemføre den her aftale på så retter man

ind og gør som eu siger det er det aftalen går ud på

skal ske i overensstemmelse med schengenaftalen og eus regler på det her område og det vil man

sig med at læse aftaleteksten

står at den skal gennemføres i overensstemmelse og inden for schengens regler og eu traktatens regler

et relativt klart svar vi har også gentagne gange både i åbne samråd og andre steder

og hans kampfæller i socialdemokraterne og sf

thorning schmidt jo selv har foreslået en permanent grænsekontrol a la den gamle slags med politi pas og bom det var det man sagde i to tusind og ni i forbindelse med eu valget og nu står man så vender på en tallerken og siger uha nej et par ekstra toldere ved grænsen kan vi søreme ikke acceptere for det kunne jo eventuelt være i strid med

regeringen for i givet fald

en ledende politiker fra dansk folkeparti har sagt nemlig at eu kunne rende og

ikke om den pågældende politiker kan det samme for det

at fordi man selvfølgelig skal overholde eu’s regler

vil man gøre som kommissionen siger

står det i aftaleteksten at aftalen skal være inden for schengenreglerne så det tror

relativt klart svar som sagt står det også i notits fra justitsministeriet

skatteministeren her i dag i åbne samråd i finansudvalget og andre steder

socialdemokraterne har foreslået nemlig den gamle grænsekontrol med pas politi bom og hele pibetøjet hvilket

vi har en debat her i dag hvor også socialdemokraterne selvfølgelig aktivt deltager

er lidt paradoksalt at man skal høre det fra socialdemokratiet når de selv har foreslået noget som er direkte imod de regler

nu efterlyste ordføreren

det der i virkeligheden er skillepunktet er de her anlæg frøslev kruså sæd padborganlæggene er det ordførerens opfattelse at præcis den her som ministeren også

permanente tilstedeværelse er den mest effektive anvendelse af ressourcerne og

dæmme op for kriminaliteten er at sikre at der er en permanent

hele tiden tilstedeværelse ved

nogle udvalgte grænseovergange

smugling af penge ville være vanskeligt

noterer mig også at det jo er noget som

at der skal være toldkontrol ved grænsen

der skal være en toldindsats ved grænsen og sat ressourcer af til

henrik dam kristensen har sagt at det er rigtig godt og at man kunne få socialdemokraternes stemmer til det for flere år siden så jeg tror sådan set vi er rimelig enige i det synspunkt og derfor undrer det mig lidt

idé ved at være ved grænsen at man kan fange nogle af de ting inden det spreder sig ind i landet

ordførerens argumentation var rigtig hvis det her var den eneste grænseovergang ind til danmark men når man nu noterer sig at der er et sted mellem tretten og tyve grænseovergange mellem danmark og tyskland

halvtreds lufthavne og flyvepladser vi har erhvervshavne vi

lystbådehavne vi har syv tusind tre hundrede km kyststrækning

kunne forestille sig at ressourcerne kunne bruges mere effektivt hvis man som

det stikprøvemæssigt brugte det baseret på risikoanalyser i stedet for at sige

så ved dem der har noget ulovligt med at de skal køre derover og blive fortoldet og ikke tage nogen af de andre muligheder de andre havne

er tilfældet det her er jo et supplement til den indsats der allerede foregår i dag rundtomkring i havne og andre steder

i øvrigt i kombination med den styrkede baglandsindsats og samarbejdet med tyskerne

men synes det giver meget god mening at man trods alt intensiverer

er tættest det tror jeg sådan set er rimelig

store mængder heroin så jeg synes

man både har en indsats intensiveret indsats der hvor trafikken er tættest og samtidig i kombination med det har baglandsindsats og de mobile enheder som jo allerede i dag eksisterer og

den måde derfor vil jeg bare stille tre konkrete spørgsmål med afsæt i

hvis formand i et indlæg i politiken den niende juni skrev da danmark indmeldte sig i schengen for ti år siden og i den forbindelse nedlagde grænsekontrollen begræd jeg og dansk folkeparti det at manglende kontrol ved grænsen er en fejl

har vist at vi allerede i to tusind og et havde ret i det har regeringen så omsider medgivet

herre jacob jensen enig i at aftalen om styrket grænsekontrol er udtryk for at regeringen har medgivet dansk folkeparti at den grænsekontrol man afskaffede ved indførelsen af schengen

fru pia kjærsgaard skriver er alene kommissionsformand barrossos skriftlige henvendelse til statsminister lars løkke rasmussen viser eu’s syge tilstand brevet var i en truende mafiatone og gik på at eu med alle midler ville bringe danmark i overensstemmelse med eu retten i grænsekontrolspørgsmålet

jacob jensen enig i at eu er i en syg tilstand

med alle midler at bringe danmark i overensstemmelse med eu retten og kan herre jacob jensen medgive mig at det måske er aftaleparterne der bibringer

regeringen problemer med at forklare aftalen udadtil

noget af den gamle grænsekontrol som blev fjernet da vi trådte ind i schengen som bliver genindført med den aftale her der er tale om at man laver nogle vejbaner og nogle ting som gør at man kan gennemføre en toldindsats ikke den gamle grænsekontrol som socialdemokraterne tilsyneladende ønsker med pas og bom og politi og det hele

der er intet i den aftale vi har indgået her som betyder at installationer som blev taget ned da vi trådte ind i schengen

det andet spørgsmål vil jeg og venstre er varme tilhængere af det europæiske samarbejde og det tror også godt

vi er også tilhængere af varernes fri bevægelighed på tværs af landegrænserne men vi er altså imod illegale varers herunder narkotikas fri bevægelighed

men vi kan også se blandt andet med den ekstra indsats vi har gjort efter finansloven for to tusind og elleve at det virker når vi

når aftaleparten dansk folkeparti så åbenlyst udlægger teksten helt anderledes end herre jacob jensen gør her taler man om at man har fået medhold i at det var en fejl at afskaffe grænsekontrollen

man siger at eu er i en syg tilstand og at kommissionen

agerer i en mafiatone og vi forstår på

det tredje og måske mest alvorlige er så det

om følelsesladet nationalisme ak ja pudsige ord fra en tysk ambassadør hvis lands historie ellers har budt på en del følelsesladet nationalisme

vil venstre i dag deltage i en beklagelse over for vores store naboland mod syd af at der i den politiske debat i danmark bliver fremført den type underlødig argumentation

kritik af en grænseaftale der i sagens natur har stor betydning for tyskland da de altså deler grænse med danmark netop på det område som er så omdiskuteret vil herre jacob jensen deltage i den beklagelse eller vil man med sådan en stiltiende

omsvøb ligesom tilslutte sig der er to muligheder enten beklager man i dag

sige at man ligger under for dansk folkeparti og det gælder selvfølgelig så også for de andre argumenter

sige det som jeg også svarede herre morten bødskov og jeg kan henvise til

at hun tager afstand fra nogle af de her argumenter

en diskussion om proces og debat og ikke om det forslag som de radikale er medforslagsstillere til nemlig at man ønsker at der ikke skal

som regeringen agter at gennemføre som som basis for den aftale som vi

det er paradoksalt det er endnu mere paradoksalt at de radikale

sammen med socialdemokraterne og sf når man jo kan konstatere blandt andet hvis man har fulgt med i de åbne samråd som der har været

herre morten østergaard sidder og argumenterer

skal være nogen grænse at der skal være fuldstændig åbent at

vi har selv stillet et tilsvarende forslag stort set identisk og de er så medforslagsstillere til det

socialdemokraterne sf og radikale egentlig går ud på

aftalen er eu stridig

eftersom man ikke må lægge hindringer for den frie passage

vurderingen af den artikel som fru pia olsen dyhr henviser til men med fri passage tror jeg ikke der nødvendigvis menes fri passage med en hundrede og tredive kilometer

altså vi kan jo se det når vi kører til

at der skal laves et kontrolanlæg på den tyske side så jeg synes måske er lidt ude af proportioner

hvor der helt klokkeklart står at aftalen skal efterleve schengenreglerne

overgangsstederne ved de inde grænser

og siger at den nødt til at lave aftalen

eller siger regeringen at

at aftalen skal efterleve schengenreglerne i øvrigt

skulle hindre trafikken i at komme smidigt igennem grænsen

er at man kan tage de her stikprøver

til kontrol kan blive ledt ind på et sidespor og resten kan køre uændret igennem jeg ved ikke hvordan fru pia olsen dyhr og sfs forslag

sikkerhedsmæssigt vil blive opfattet jeg synes bare det er en latterliggørelse af den indsats som tolderne

og det gælder også trafiksikkerhedsmæssigt

kontrolindsats stikprøve permanent

hvad man vil skal gennemføres skal der da selvfølgelig

uden at der foretages personkontrol

er inden for de regler som schengen stiller op

stå helt klart det som socialdemokraternes formand har foreslået og insisterer på at gennemføre hvis hun kommer til

den gamle grænsekontrol underforstået med pas kontrol af mennesker politi bom og det hele det vil være i modstrid med schengens

det herre simon emil ammitzbøll for en kort bemærkning

og hvorledes der fremadrettet bliver styrket grænsekontrol

med det som regeringen har aftalt med dansk folkeparti

lidt højere jeg vil bare høre ordføreren om og hvordan der bliver styrket grænsekontrol

vi taler om her og det er jo en toldmæssig indsats de her otte og halvfems ekstra toldere

foregår i dag ved grænserne i baglandet i samarbejde på tværs af grænserne med tyskerne svenskerne med videre så det er en styrket toldindsats der vil foregå hvor man jo selvfølgelig dermed har ekstra toldere til rådighed

at foretage de her kontroller og dermed også sikre at endnu flere af de grænseoverskridende

konstatere hvis jeg igen må henvise til jyllands postens

af den ekstra ressource som vi og dansk folkeparti

i forbindelse med finansloven sidste år altså for to tusind og elleve

det er den indsats der nu bliver styrket med den aftale som ligger her

man ser aftalen der hedder permanent toldkontrol i danmark styrket grænsekontrol

og styrket grænsekontrol til dansk folkeparti

men sandheden er jo at man skal overholde hele aftalen

figur en styrket grænsekontrol figur to styrket grænsekontrol figur tre med forklaringer om hvordan det skal foregå i praksis er man ikke kommet derud hvor man ikke kan bunde fordi man så gerne vil lade

det er noget andet end det man har aftalt samtidig med at dansk folkeparti gerne vil sælge

burde være et liberalt partis politik

notere mig at alle aftaleparter det er i hvert fald sådan jeg opfatter det er glade

fra aftaleparternes side alle er glade for aftalen og det synes jeg også vi har grund til at være vi har også grund til at

vi kan sikre en styrket indsats i forhold til den grænseoverskridende kriminalitet

været foretaget blandt andet på baggrund af den ekstra finansiering som

som liberalt parti jo vi går ind for europa og dermed også for varernes fri bevægelighed selvfølgelig

simon emil ammitzbøll godt er klar over men vi går ikke ind for illegale varer narkotika tyvekosters frie bevægelighed og det

indsats og den her aftale skal være med til at dæmme op for

som hovedløse høns på grænsen

at tolderne har gule veste på

stået på grænsen

at der ikke er noget hovedløst over det her

og der er ikke lange lange køer på motorvejene sådan som

fuldstændig normalt tempo

så bekymret for at man skal sætte hastigheden ned så bekymret

man kan gennemføre den her kontrolindsats som man i øvrigt selv

sågar ønsker at man skal stoppe fuldstændig for at kunne vise pas for at bommen kan gå ned og så

benny engelbrecht og socialdemokraterne i dag er så

hastigheden sættes ned fra en

de toldere der skal være der og selvfølgelig også øge trafiksikkerheden i forbindelse den stikprøvekontrol der skal foretages

altså også her at man sænker hastigheden

er meget bemærkelsesværdigt al

jo netop står i regeringens aftale at man skal overholde schengenaftalen

mangler vi altså den juridiske redegørelse som som hverken skatteministeren eller justitsministeren ønsker at udarbejde

det billede som ordføreren ønskede at tegne af netop en stor usikkerhed hvis man ikke laver de anlæg som der lægges

jeg har personlig stået syvende september to tusind og ni i øvrigt sammen med herre

den samme dag som socialdemokraterne fremlagde

vi netop præciserer at vi ønsker

det er virker

som vi kendte den for nogle år siden det er bare det citat der står lysende klart for alle efter i dag

den gamle grænsekontrol tilbage så skal

fra socialdemokraterne at det er helt forfærdeligt det kan man søreme ikke og man skal ikke lave hindringer og jeg ved ikke hvad

den her kontrol finder trygt og sikkert både for trafikanterne og for tolderne der skal gennemføre den

teknisk recession

i står i en situation som er utrolig

jo har set regeringen er kommet

har faktisk udtrykt bekymring over den stigende kriminalitet som foregår hen over grænserne de har sagt at de synes at det er bekymrende også når illegale varer med videre kommer ind i landet og at det selvfølgelig

underminere nogle af deres medlemmers mulighed for at agere

endelig hvis man er så bekymret for at erhvervslivet skal

jeg bare minde om socialdemokraternes forslag om en betalingsring rundt om københavn jeg ved ikke hvordan det vil blive opfattet af dansk erhvervsliv men jeg tror ikke at det vil blive opfattet positivt

at med det ønske der er

hvorfor står og diskuterer det i dag

selv insisterer på at lave noget tilsvarende jeg kan jo igen læse citatet fra

ressourcer af i deres plan til at gennemføre kontrol ved grænsen og andre ting jeg kan konstatere at herre

en kritik fra fru karen hækkerup i dag om præcis det samme det klinger hult

svaret på fru karen hækkerups spørgsmål

vil lige prøve at gentage det synes ordføreren ikke det er bekymrende at dansk industris formand karsten dybvad går

enig i de her to udtalelser eller ej ordføreren

at vi også kerer os om danskernes bekymring for den grænseoverskridende kriminalitet og blandt andre dansk industri sønderjyllands bekymring om det selv samme det synes jeg faktisk

er bemærkelsesværdigt at vi skal høre den kritik fra socialdemokraterne når socialdemokraternes finansordfører herre morten bødskov for mindre end

news gentagne gange sagde at man ville stemme for aktstykket i finansudvalget og når fru helle thorning schmidt formanden for socialdemokraterne har sagt at man ikke bare toldkontrol nej

og det hele som vi kendte det for år tilbage og så skal man høre kritikken fra

fordi vi laver en aftale om at styrke toldindsatsen ved grænsen rundtomkring i danmark jeg må sige at det er hykleri

ikke på mit spørgsmål ordføreren anklagede bare alle mulige andre i stedet for at svare meget konkret på et meget enkelt spørgsmål er ordføreren enig i de to udsagn som dansk industri kommer med

igen det er da underligt at man skal

det spørgsmål og den kritik fra en socialdemokrat når socialdemokraterne gentagne gange

på også fra sfs side at der skal være en kontrol ved grænsen og man insisterer på at der skal være betalingsring rundt om københavn og så videre

ønsket at dele sin taletid op i fem minutter nu og fem minutter til slut værsgo

tvivl om at vi skal have styrket indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet for åbenhed over for eu og omverdenen

sikrer på den ene side danmarks velstand velstand men det har også givet de internationale kriminelle nye muligheder der er kvinder der

over grænserne narkonetværk har forgreninger til danmark indbrudsbølger florerer tricktyve huserer

tæt samarbejde gør politiet og vores told og skattevæsen og

medarbejderne her en kæmpe indsats

mod hårde odds for regeringens fejlslagne håndtering af politireformen og

besparelser på skatteområdet

svækket indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet

at der bliver afsat millioner til blandt andet at styrke indsatsen for at få flere toldere regeringen og dansk

vi mener som sagt at indsatsen over for den grænseoverskridende kriminalitet skal styrkes

det skal gøres på den mest effektive måde det er politiet og tolderne der ved hvor de kriminelle er hvor de slår til hvilke ruter de benytter hvem de samarbejder med

her på christiansborg gøre deres arbejde

helt enige med den nuværende justitsminister og

en genindførelse af grænsekontrollen er hverken et nødvendigt eller hensigtsmæssigt redskab til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet ud fra en politifaglig vurdering får man således mere ud af at anvende de betydelige ressourcer som en effektiv grænsekontrol vil kræve på efterretningsbaserede indsatser

til den organiserede kriminalitet citat slut ved at bygge fire nye betonkomplekser

den dansk tyske grænse får man ikke mest mulig bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet for pengene det er et synspunkt som den tidligere skatteminister herre kristian jensen også har fremført over for folketinget og det er et synspunkt som socialdemokraterne bakker op

med vores naboer i kampen mod de kriminelle det

vil bruge pengene på frem for at betonkomplekser fire steder ved grænsen som de kriminelle hvis de støder ind i dem en gang nok skal finde ud af at køre uden om næste gang er som sagt det der skaber rammerne for

det er det der skaber rammerne for at man kan lave en punktvis indsats som regeringen i hvert fald indtil den lavede aftalen med dansk folkeparti

så er der regeringens håndtering

mener vi har været en katastrofe danske interesser er skadet vores erhvervsliv er rystet og vi er helt enig med direktøren for dansk industri karsten dybvad når han mener at aftalen har skadet danmarks forhold til udlandet vi tager skarpt afstand fra

hvor de åbenbart føler trang til hånligt at drage paralleller mellem nuværende tyske politikeres udtalelser og tysklands nazistiske fortid det er så lavt og så skadeligt for danmark som noget næsten tænkes kan kaos om aftalen er så udtalt at regeringen

vi også har fået bekræftet her i dag end ikke er i stand til at fremlægge en samlet juridisk redegørelse

folketinget hvor der punkt for punkt redegøres for at aftalen ikke er i strid med vores eu retlige forpligtelser vi ved godt at grænsestationerne er regeringens betaling til dansk folkeparti for at afskaffe efterlønnen og forringe folkepensionen for flere hundrede tusinde danskere men det er også bare fuldstændig klart

man roligt kan kalde rystende historiske paralleller

denne betaling afskaffelsen af efterlønnen og forringelsen af folkepensionen for flere hundrede tusinde danskere ikke blive glemt pointen

er fremsat i dag er mest mulig kriminalitetsbekæmpelse for pengene

vedstår sig sine internationale forpligtelser og som ved at fremtidens vækst og velstand sikres i samarbejde med vores nabolande

er det stadig en mulighed men det kræver at man bakker op om det beslutningsforslag som i dag er

og christian h hansen

bonnesen martin henriksen birgitte josefsen mikkel mikkel dencker pia kjærsgaard mike legarth marlene harpsøe jacob jensen og jesper langballe og det er

skulle have sagt jeg vil have den gamle grænsekontrol tilbage som vi havde den for nogle år siden

hvis man tager og læser det beslutningsforslag som

handler om én ting nemlig at vi skal styrke indsatsen mod

herre jacob jensen venstres ordfører påpegede rigtigt nok hvor er uenighederne mellem regeringens

aktstykket og så det beslutningsforslag der ligger her det er de betonkomplekser man vælger at bygge fire steder det er det der er uenigheden uenigheden går ikke på om vi skal bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet uenigheden går på om vi skal gøre det effektivt eller ineffektivt vores forslag ligger helt i forlængelse af hvad rigspolitichefen hvad den nuværende justitsminister og hvad tidligere regeringsmedlemmer har sagt er den mest effektive anvendelse af de penge som vi vælger at bruge på

projektansættelser told og skat udstyr og andet så vi sikrer at vi kan sætte ind der hvor problemerne er det forhindrer man med det man lægger frem i dag fra regeringens side

læser længere nede i det telegram som jeg

man forstå hvad det er der rent faktisk blev sagt

skulle ligge inden for rammerne af schengensamarbejdet punkt tredje der skulle være tale om flere stikprøvekontroller og flere toldere og det skulle være midlertidigt er der noget problem i det overhovedet ikke derfor vil det sagtens kunne lade sig gøre det kan faktisk allerede i dag lade sig gøre inden for rammerne af schengensamarbejdet vi har

set at et land midlertidigt

direktør erling andersen fra skat siger i dag i jyllands posten

med grænseaftalen vil tolderne fange

fordi de også får fysiske anlæg

herre morten bødskov ikke er så meget for at forholde sig til det

forståelse for at med de problemer som man er havnet i i

så har man åbenbart en interesse i at fastholde

en debat om citater som ligger ligger tilbage

man så fået udleveret talepapirer fra de respektive partiers pressetjenester og så tager vi den gerne hver gang jeg vil bare sige at

i danmarks interesse at debatten præges af de synspunkter som den er præget af nu hvor man beskriver tyskland som en neurotisk nation som nærmest i dårlig samvittighed over sin egen fortid bliver ved med at piske os andre med skorpioner og med et eu samarbejde altså

jeg tror der sidder rigtig rigtig mange det har vi jo

bekræftet i de senere dage i venstre og konservative som synes at den vej man har skibet sig ind på her er helt gal for danmark

og derfor skylder herre at svare på

eller hvad der ligger til grund for at

hos partiformand sådan må det være eller også

jeg håber at dansk folkeparti vil vil lade flyde igennem den efterfølgende debat om det her forslag at udtale sig om tyskere tyske politikere tysklands historie og andet har intet med det her at gøre

man skulle tage med næste gang man holder gruppemøde i dansk folkeparti og så

formand har sagt at

tilbagevenden til det der omtales som den gamle kontrolform indebærer ifølge

schmidt flere stikprøvekontroller og flere toldere er der nogen problemer i det socialdemokraterne har to gange

foreslået at der skulle afsættes penge eksempelvis til flere toldere

der har stemt imod hver gang det er dansk folkeparti

at hver eneste gang man har haft muligheden for rent faktisk at styrke den indsats som vi ved virker

er betaling for at man har massakreret efterlønnen og forringet folkepensionen så laver man

grænsestationer hvor mange gange tror dansk folkeparti

bliver stoppet ved de her fire grænsestationer inden han finder ud at køre uden om ikke ret mange

som en del af regeringsblokken

er det permanent toldkontrol i danmark eller er det styrket grænsekontrol man skal argumentere for

for mig fuldkommen som herre simon emil ammitzbøll rigtigt påpegede at det man jo

og så har man så som betaling som jeg startede

at afskaffe efterlønnen og forringe folkepensionen for flere hundrede tusinde danskere alligevel skullet have noget med grænsekontrol og så står der så i parentes styrket grænsekontrol det socialdemokraterne vil er der redegjort nøje for i det beslutningsforslag som er fremlagt i dag og hvad er fordelen ved det det er at det lever op til hvad rigspolitichefen siger hvad den nuværende justitsminister siger nemlig at vi skal sikre fleksibilitet mobilitet

vi baserer vores viden og indsats der hvor de kriminelle er og det ved politi og toldere bedst det kan

tilbage i to tusind og ni

det er jo indbefattet af det som socialdemokraterne efterfølgende har afsat ressourcer til på vores finanslov nemlig flere toldere at det være muligt at lave flere stikprøvekontroller og at der her var tale om en indsats som skulle genindføres i en periode fordi der var et konkret problem der er ikke noget som helst

det vi har fremlagt i dag

lidt andet billede der tegner sig når man har fulgt debatten internt i venstres folketingsgruppe de seneste dage

venstre er i stand til at afklare med sig selv det skal

partiformand sagde for år siden nemlig at

et andet citat frem det var dan jørgensen socialdemokratisk spidskandidat

narkotika og kvinder der skal prostituere sig vælter ind over den dansk tyske grænse og nu skal det bremses ved at genindføre grænsekontrollen han sagde samtidig også bagmænd

partiformand som var helt galt afmarcheret for to år siden

skiftet politik igen

kan høre at hvis man ikke snart

begynder at skifte ned til næste side i de papirer man

spidskandidat dan jørgensen har sagt

schmidt har sagt der er ingen som helst uoverensstemmelser

der var et konkret problem der skulle dæmmes op for det handlede om

genindføre kontrollen der skulle være plads til flere toldere der skulle være plads til

ja den ja den er at vi så efterfølgende på to

eksempelvis kunne det finde sted ved at der blev ansat flere toldere modsat er det

virkelig har talt for det her i mange år vi forstår at man nu

man har gjort finanslov efter finanslov efter finanslov har man gennemført kæmpe

som har undergravet den her indsats det synes jeg at man skal udtale nu i dag og stå ved sit ansvar for det kaos der huserer i skattesystemet

at socialdemokratiet ville have indført nøjagtig den grænsekontrol som vi andre er i gang med at indføre nu det ville man for to år

som venstres ordfører herre jacob jensen sagde

de radikale og herre christian h hansen

bedre og kunne have understøttet det her

det flere ressourcer til mere udstyr men lige nøjagtig de fire installationer som man vælger her mener vi ikke er udtryk for

den mest effektive anvendelse af ressourcerne og som sagt tror jeg

skal køre ind i de her anlæg

næste gang finder ud af at køre udenom når nu regeringen har brugt og bundet så mange ressourcer der hvor er ressourcerne så til at man på baggrund af efterretninger og tæt samarbejde med vores nabolande kan sætte ind og forfølge dem og stoppe dem dér hvor de så vælger at

tidligere skatteminister kristian jensen har sagt det samme

europaparlamentsvalg et par dage efter

have den gamle grænsekontrol tilbage som vi havde den for nogle år siden den nuværende situation kan ikke blive ved det er jo helt utroligt altså den gamle grænsekontrol med pas politi grænsebygninger bomme

ind over den dansk tyske grænse og nu skal det bremses ved at genindføre grænsekontrollen lidt senere

siden danmark tiltrådte schengenaftalen i nitten seks og halvfems den skulle sikre fri bevægelighed over grænsen for varer serviceydelser kapital og arbejdskraft

helt utroligt og utroværdigt

grænser og jeg må bare sige at socialdemokratiet er

der var behov for at sætte ind og der skulle med det sikres flere stikprøvekontroller og at der kunne afsættes penge til flere toldere socialdemokraterne har fulgt

de efterfølgende to år

muligheden igen skulle starte med at fortælle man har slået sig rigtig højt op på det her

men man har samtidig med den anden hånd accepteret kæmpebesparelser i skat som har undergravet og svækket indsatsen

fru pia kjærsgaard at det her handler om

skal have en betaling for at man har afskaffet efterlønnen

man har forringet folkepensionen for flere hundrede tusinde danskere

villig til at tage socialdemokratiet er jo i fuld færd med at bruge de

skrabet sammen gennem seks ugers hårdt arbejde men det er en anden diskussion må jeg så lige sige

socialdemokratiet støtter i modsætning til det radikale venstre aftalen selv om partiet ikke er med i den

en moderne grænsekontrol som tager sigte på at værne danmark mod kriminelle bander

at baglandspolitiet styrkes og det kan i forhold til transportbranchen medføre flere vejafgiftbetalinger

nu vil man ikke længere hvor man skal vise pas for at køre videre

eller den lovlydige pendler ret meget det vil gå målrettet efter dem der uærligt har

viceudenrigsminister der har fået en spand mudder i hovedet det

hele den tyske befolkning forstår man som agerer tæskehold mod den danske befolkning det forstår jeg godt at fru pia kjærsgaard har behov for at fortsætte

det er jo apropos

med faretruende fart fremad det forstår jeg godt men man kan ikke sætte spørgsmålstegn ved

den mest effektive anvendelse af midlerne

jo lige nøjagtig det som fru pia kjærsgaard læste op at hvis der var tale om grænsebomme og grænsestationer

den permanente tilstedeværelse hvor man binder masser af ressourcer til en ineffektiv måde at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet

lige nøjagtigt det som den nuværende justitsminister og den konservative formand herre lars barfoed har sagt er den mest effektive anvendelse eksempelvis til flere toldere mere politi mere udstyr så vi kan få en mobil og effektiv indsats

træt af at det er den rille vi kører i men vi er nødt til at få et klart svar på praktikken

helle thorning schmidt den femte juni

jeg vil have den gamle toldkontrol tilbage som vi havde den for nogle år siden retorikken var

er andre partier som har ønsket en tilsvarende styrkelse af kontrollen og som ikke har levet op til den

og så kan man se at der er afsat penge til eksempelvis flere toldere

eksempel det konservative folkepartis evindelige jagt

er en hel del af dem som har været ufinansierede og de skal jo finansieres påstår man hvor har man så foretaget store besparelser

har man foretaget på skatteområdet med de store store konsekvenser det har fået

og med en kraftig negativ påvirkning

på vores egne finanslovforslag

manipulation nogle har kaldt det hykleri det er

ny manipulation de er jo finansieret alle sammen

og det er da topmålet af hykleri

så hører vi nu i dag andre ordførere fra s

som stiller spørgsmål

til den anden mit spørgsmål er hvis

står

har sagt er den rigtige måde at anvende pengene på

det glade vanvid altså

jeg dog alligevel er noget vi gør det

på var den rigtige anvendelse af midlerne

justitsminister lars barfoed peger på er den rigtige anvendelse af midlerne som rigspolitichefen peger på er den rigtige anvendelse af midlerne

peger på er den rigtige anvendelse af midlerne nemlig at i stedet for at bruge penge på betonkomplekser ved grænsen ja så vil vi styrke forudsætningerne for at man kan få en effektiv kontrol og

skal have flest mulige ressourcer til at gribe ind der hvor de er

derfor ligger det helt i overensstemmelse med hvad den nuværende justitsminister herre lars barfoed har påpeget og jeg synes som sagt

betegner det som det glade vanvid

socialdemokratiet med henvisning til

sikre flere penge til toldere

stemt imod man har haft mulighederne for

lade ord følge af handling

til både folkepensionister og efterlønsmodtagere

jo løbet fra alle de løfter man har givet den danske befolkning vi er helt klar over at det her

vi helt klar over vi mener at den retorik den entré i debatten som fru pia kjærsgaard og herre jesper langballe har haft er dybt dybt skadelig for danmark og skader danske erhvervsinteresser og sender nogle signaler som jeg

i en dansk politisk debat om noget så alvorligt som det

pengene mest effektivt på at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet

en politiker at kunne at tale udenom

nogle unge politikere

slags

ikke besvarer de spørgsmål om grænsekontrol som vi jo

er jo den at det der dm der fandt sted i

jo var dm i debat og det var min efterfølger som formand for socialdemokratisk ungdom peter hummelgaard som jo rent faktisk vandt dm i debat så måske er det noget der ligger i årerne hos socialdemokraterne

er god til debatter det ved jeg ikke men tak for roserne måske

med alenlange citater men man læser artiklerne færdige og

er der i grunden står der er intet misforhold mellem det dan jørgensen helle thorning schmidt har sagt og det der er sket i de efterfølgende år der var et problem som skulle håndteres der var en politireform

som svækkede indsatsen der har været besparelser i skat som har svækket indsatsen og der var som et ønske om at man kunne lave

afsætte ressourcer til flere toldere og hvad er det socialdemokraterne

haft muligheden for at lade ord følge af handling men også her har man svigtet ligesom man gør efterlønnen og ligesom man

de løfter man har givet til de mange hundredtusinder folkepensionister

fru helle thorning schmidt kræver den gamle grænsekontrol tilbage og herre dan jørgensen kræver at

samtidig ikke vil genindføre de installationer

er et misforhold mellem på den ene side

om at genindføre ikke bare toldkontrollen men den gamle grænsekontrol som vi kender

og tordner imod at vi gennemfører nogle af de installationer

af hensyn til sikkerheden og den smidige toldkontrol som vi

prøve at læse den aftale som man rent faktisk har lavet med dansk

permanente tilstedeværelse ved grænsen det er det der er problemet

den nuværende justitsminister fandt var en ineffektiv måde at bruge pengene på

socialdemokraterne foreslår er fuldstændig i forlængelse af det som regeringen har ment tidligere

jo godt klar over hvad årsagen

skullet have en betaling for at afskaffe efterlønnen og forringe folkepensionen for flere hundrede tusinde kommende folkepensionister det ved vi jo godt

ikke skal styrke indsatsen mod den grænseoverskridende

at pengene til udstyret ikke skal være der

at bygge det og bruge mange mange millioner

er kørt ind ved en sådan grænsestation ja så finder man nok ud af at køre uden om den næste gang og det er der regeringens problem

genindføre den gamle grænsekontrol med politiindsats ved grænsen

vores aftale går ud på er netop at styrke toldindsatsen og så bevare og styrke den bagvedliggende politiindsats i baglandet

understreget er manipulation

gamle grænsekontrol tilbage med deraf følgende installationer

og hele molevitten som fru helle thorning schmidt jo insisterer på og som herre dan jørgensen

og så samtidig

til en styrkelse af skat

stemt imod man har haft mulighederne for at sætte

den styrkede kontrol skal finde sted ved alle danmarks grænseovergange og så kommer det

landfaste dansk tyske grænse permanent

jo det der er anstødsstenen

betaling for at afskaffe efterlønnen og forringe folkepensionen

bygge de her fire stationer og det er en ineffektiv anvendelse af midlerne som bedre kunne bruges

styrket politiindsats eller mere udstyr og det ligger helt i forlængelse af

er der ingen misforhold mellem de synspunkter der er

og herre henrik dam kristensen det der står i aktstykket her båndene mellem det der er sagt og det der står her er at vi modsat dansk

jo rent faktisk har været klar til at sætte handling bag ordene og afsætte penge til at der kunne ske en styrket indsats

har stemt nej hver gang

vil dog alligevel sige at hvis herre jesper langballes indlæg

kunne bidrage til at der kom lidt mindre mudder i debatten

tyskland er en neurotisk nation der bestandig forfølges af sin fortids skygge

sit desperate forsøg på at besværge nazifortiden

eu systemet op at jeg aldrig nogen sinde havde troet at jeg skulle høre eller læse

derfor synes jeg at

tilbage det det kunne være en udmærket udmøntning af at herre jesper langballe ikke ønsker mudder i debatten

at herre jesper langballe godt ved at det her

langt langt under lavmålet det har været til stor skade for danmark

og sandheden er den

konservative til stede i salen i dag jeg ved ikke om det er symbolsk når vi kommer til den her del af debatten

rigtig rigtig mange borgerlige som synes at det herre jesper langballe har bidraget med til debatten er noget som skader danmarks interesser og som er med til at sikre at der bliver sendt voldsomt voldsomt forkerte signaler i den her debat det er på ingen måde til gavn for danmark og

vores erhvervslivs interesser

kort svar

lige efter at aftalen var blevet indgået gik ud og sagde socialdemokratiet støtter i modsætning

aftalen selv om partiet ikke er med i den ja eller nej

da at man er i stand til at læse og det er helt fint

har hele tiden støttet at der skulle være en bedre toldindsats

altså havde man ikke behøvet at skulle

og forringe folkepensionen for flere hundrede tusinde kommende folkepensionister det havde man ikke behøvet altså man kunne jo bare have startet med at stemme ja de to gange hvor socialdemokraterne i folketingssalen

fremsatte forslag om at skat skulle styrkes

det eventuelt kunne ske ved at man

styrkede toldindsatsen

man have sagt ja til

man ikke behøvet at lave en aftale med regeringen om

når man nu har brudt sit løfte

historisk brud på løfter

forringer folkepensionen for flere hundrede tusinde danskere så skal man

det man så har fået lokket v og k

er grænsestationer men det er helt sikkert som den

en international kriminel en gang kører ind i den garanterer jeg for næste gang finder udenom

at man har lavet et historisk brud på de løfter man har givet efterlønsmodtagerne

et løftebrud med et smil på læben

løftebrud der er lagt op til og det er helt klart at man

mange millioner på at

grænsestationer igen og det er helt fair det vi gør er sagligt

at anvende midlerne på og det er det som giver klart den mest effektive

det man mangler at svare på er tror man virkelig at man kan finde en eneste international kriminel

grænseovergang næste gang han vælger at komme til danmark hvor

regeringen

debatten jo sat fokus på at

at efterleve danmarks internationale forpligtelser

lige brugt tiden med skatteministeren på folketingets talerstol

ham til at give som grundlag for

folketingets debat om det her forslag en redegørelse som peger på at det her ligger inden for rammerne af vores internationale forpligtelser

har hele tiden sagt at vi vil mere end den nuværende regering

at bruge pengene på grænsestationer

indsatsen på toldområdet politiområdet

mere udstyr det er alle enige om

fik dansk folkeparti med på at man skulle afskaffe efterlønnen og forringe og forringe folkepensionen for flere hundrede tusinde danskere

når vi taler om grænsekontrol det er jo ikke nogen hemmelighed at dansk folkeparti gerne vil ud af

undrer mig hvis jeg nu fortsætter i

henrik dam kristensen sagde efter at aftalen var blevet indgået

henrik dam kristensen udtalte sig om det her

men er det debattens

der bekymrer socialdemokratiet eller er det aftalen

eu ordføreren som jo ved hvad det handler om

del af det det næste er

pengene skal bruges på betonkomplekser ved grænsen socialdemokraterne har sagt at pengene skal bruges mest effektivt på at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet og hvad betyder det

at vi bruger pengene på eksempelvis at understøtte

at sikre mere udstyr det er det der er hele kernen

har fået noget som er af meget stor symbolsk værdi for at

klar over men sandheden er jo den at alle der beskæftiger sig med det

i at det er den mest effektive måde at bruge ressourcerne på og det er derfor at socialdemokraterne har

jeg alligevel spørge om noget der har med grænsekontrol eller toldkontrol at gøre hvad ligger der egentlig bag fru helle thorning schmidts udtalelse om at den gamle grænsekontrol

etableres igen således som hun udtalte i 2009 hvad ligger der egentlig fysisk af installationer på baggrund af den udtalelse

i et rum hvor mange ser med

vi brugte pengene mest effektivt at vi skulle bruge dem på at understøtte toldere politi og udstyr generelt men da man så fik

lave de her fire stationer i al sin enkelhed som herre jacob jensen rigtigt nok

ikke at vi skal bruge flere penge på flere toldere og styrke politiet og

mener ikke er den mest effektive måde at bekæmpe grænseoverskridende

én gang kørt ind i de dér

en overgang næste gang hvor der ikke er ressourcer til at tage sig af en det er i al sin enkelhed det som den nuværende regering har ment både ved den nuværende justitsminister

indført igen med paskontrol og det ene og det andet

teltlejr måske hvor tolderne skulle stå ude i det fri

i al slags vejr uden problemer

gerne have at folk der er dernede fire og tyve timer i døgnet mere eller mindre

det som herre morten bødskov mener i den her debat nemlig at den installation som vi gerne vil have indført nu skader dansk industri og danmarks omdømme hvor har han egentlig det fra er der eksempler på at der er nogle virksomheder der

har kunnet eksportere er der nogle eksempler på at der er nogle der har henvendt sig til socialdemokratiet for eksempel fra udlandet og sagt nu vil vi ikke mere have noget med danskerne at gøre kan vi få nogle eksempler på det

direktøren i dansk industri

har været ude at sige at det skader

og det har været sagt af flere erhvervsorganisationer det det

helt fair at man er uenig i det

de mest forfærdelige ting

forhold til vores

man ikke er lydhør over for at dansk industri mener at det her skader deres vilkår

vil bare sige at det jo ikke er en måde som socialdemokraterne mener

skal håndteres på og derfor er det vi siger at de penge man bruger til betonkomplekser vil vi bruge til at understøtte en fleksibel indsats som den nuværende justitsminister og den tidligere skatteminister

også er en virkeliggørelse af at dansk folkeparti har behov for

efterlønnen og folkepensionen mere end

dahl har gjort og vel hele striben af dem der har været på talerstolen i dag har gjort derfor handler det jo i al sin enkelhed om det ganske banale at

har fået fire betonkomplekser ved grænsen som betaling for at man har afskaffet efterlønnen og at man

så havde man jo muligheden for at forklare den danske befolkning de mange hundrede tusinde folkepensionister som får forringet deres folkepension de hundrede tusinde efterlønsmodtagere som får forringet den

stået ved for de to aftaler som det her omhandler står i det samme hæfte

er herre søren krarup for en kort bemærkning

tyskerne er lige så klart tyske og det vil sige

man er er noget der skaber fred og redelighed i

er fredsskabende for der ligger ikke ikke i grænsen nogen som helst aggression imod modparten der ligger kun en interesse i at sige her går grænsen hvor mit land slutter og der begynder dit derfor er der noget fuldstændig urimeligt i at man laver denne

i retning af at skabe

brod imod tyskland skal udlægges som en aggression som fører til at tyskerne stiller sig op og taler om at

vegne nu benytter sig af det tilbud han fik for snart en time siden

har fremført i debatten mod den tyske befolkning om at være et tæskehold mod den tyske nation om at være som der står en neurotisk nation der bestandigt forfølges af sin fortids skygge

i sit desperate forsøg på at besværge nazifortiden bort bruger

eu og dermed hele schengenspørgsmålet

at hvis vi dog alligevel kunne komme så langt

at skabe har skadet danske interesser har gjort at danmark er bragt i konflikt med vores nabo mod syd tyskland og med erhvervslivets egne ord

i berlingske tidende og

havde troet skulle præge en dansk politisk

halvtreds år men jeg er glad for det

af forskellige kræfter desværre også i tyskland er

nu ved jeg ikke om det går over herre morten bødskovs forstand det gør det formodentlig men hvis han beskæftigede sig en smule

at der måske er en baggrund for at tyskerne reagerer så uforholdsmæssigt i forhold til noget ganske fredeligt og det hænger sammen med en historie

det vi har gjort med grænsen

som jo hænger sammen med deres historiske situation og som

en neurose hos dem som gør

sagt og skrevet så har man haft rigelig lejlighed til at tænke over hvad det er der i grunden bliver sagt i den her debat

muligheden for at virke forsonende

klar over det kan måske være en intellektuel belastning når man har befundet sig i det univers som

de seneste mange år

det som dansk folkeparti har gjort her og

krarup fik over sine læber det er jo på ingen måde at tegne forsonende billeder af danmark

det har skadet danmarks interesser og det er det man må forstå jeg ved godt man ikke vil det men så er der forhåbentlig

at det skader danmarks interesser

er en neurotisk nation der bestandig forfølges af sin fortids

i sit desperate forsøg på at besværge nazifortiden bort

at det er niveau man skal have en debat på om at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet det der er den effektive måde at klare det her på

som socialdemokraterne sf radikale og herre christian h hansen

det er den effektive måde at anvende ressourcerne på det som herre søren krarup igen igen har bidraget til er at skabe konflikter det er at sende signaler som skader danmark og det er på ingen måde i danmarks interesse

har det gennem mange år været et erklæret mål at få genindført grænsekontrollen langs danmarks ydre grænse i dansk folkeparti

lægger vi nemlig vægt på at det er ved den fysiske landegrænse grænsekontrollen skal finde sted som en manifestation af

at det er ved landegrænsen den allermest effektive grænsekontrol kan finde sted for ved landegrænsen er der en klar adskillelse af hvad der er danmark og hvad der ikke er og dermed er det også netop ved grænsen at kontrollen skal finde sted

derfor var glæden da også stor i dansk folkeparti da vi fik sikret en genindførelse af grænsekontrollen med aftalen med regeringen og kristendemokraterne som blev indgået den ellevte maj glædeligt var det også men måske mindre ventet at socialdemokratiet hurtigt var ude at bakke op om aftalen

der også har været lejlighed til tidligere i dag at

forventeligt var at hele eu systemet bare ved at falde i svime over udsigten til at danmark igen

eu har jo som sit ideologiske mål at ophæve nationalstaterne og et led i det er netop at grænserne mellem medlemsstaterne skal være usynlige derfor er der ikke noget unaturligt i at eu ser sin eksistens truet hvis danmark genindfører grænsekontrollen og andre lande lader sig inspirere til det samme så ville europas forenede stater rulle baglæns og det kan eu systemet selvfølgelig ikke tolerere ærgerligt er det derfor også at så snart eu begyndte at røre på sig faldt socialdemokratiet til patten ivrigt sekunderet af de radikale og sf og de fremsatte

med eus ideologi grænserne skal være usynlige og kontrollen skal finde sted i baglandet en politik som har været fejlslagen i hele det årti den har været afprøvet

det er ikke tilstrækkeligt med

af dan jørgensen som jo var socialdemokratiets spidskandidat ved europaparlamentsvalget for et par år siden han sagde netop vi vil have grænsekontrollen tilbage på grænsen

beslutningsforslaget her er et rent knæfald for parnasset i bruxelles for så snart kritikken kom sydfra vendte socialdemokratiet og sf

på en tallerken så var der åbenbart ikke længere brug for kontrol på selve grænsen nej man vil bare have lidt mere af den kontrol som ikke virker

våben penge og mennesker er kulmineret netop på grund af den slappe kontrol

løsningen på det problem mener forslagsstillerne så

gøre slapheden en lille smule mindre slap i stedet for at gøre

og genindføre en rigtig grænsekontrol på selve grænsen med rigtige toldere og med rigtige bygninger det er nemlig at indføre en effektiv grænsekontrol og ikke bare at få noget mere ud af noget som

så dansk folkeparti må sige at vi er imod

som vi har været inde på tidligere i debatten

være traktatens vogter

sikkerhed for at de store lande ikke kører os over

mikkel dencker enig i at det er i danmarks interesse

og er man enig med udenrigsministeren i den betragtning

vores politik at grænsekontrollen skal være der

det at den aftale der er lavet mellem

lever op til til schengenaftalen

regeringen står og prøver at redde kastanjerne ud af ilden mens

kommissionen meget åbenhjertigt

dansk institut for internationale studier

at opføre bygninger på kørebanen og

men af hensyn til den grænsekontrol dansk

indføre hvad er så konsekvensen er det

at man følger eu det udenrigsministeren siger i politiken

er i danmarks interesse at følge kommissionen det herre mikkel dencker siger er

for eu reglerne er det eu reglerne der er noget i vejen med

de bygninger der er nødvendige for at indføre en ordentlig og solid grænsekontrol jeg har heller ikke fantasi til at forestille mig at schengenaftalen skulle skulle være en hindring for det trafiksikkerhed er også trafiksikkerhed

biler ind til siden skal man ikke stille sig midt ud på en motorvej hvor bilerne kører

time eller mere fordi de overskrider

de toldere som jeg kan læse i beslutningsforslaget at man trods alt gerne vil have skal være der i et eller andet omfang måske ikke så

omfang skal jo kunne vinke nogen ind til siden skal de bare stille sig midt ud på kørebanen og gøre det

vi finder ret mange toldere der har lyst til at have

er en meget ringe betaling for at dansk folkeparti medvirker til at

aftalt der skal være med regeringen jeg betragter ikke det antal toldere der skal være ved grænsen som

frank aaen så mener der skulle til men jeg mener der

rigeligt og tilstrækkeligt til at føre en konsekvent og solid grænsekontrol det er det vi vil have

for at ødelægge efterlønnen

tale om at ødelægge efterlønsordningen der

koble de her ting sammen og så i øvrigt bagatellisere den her grænseaftale synes jeg er

men i forlængelse af det herre frank aaen lige har sagt er det relevante spørgsmål vel om ordføreren ikke kan bekræfte at dansk folkeparti har stemt imod socialdemokratiet

at dansk folkeparti har lagt stemmer til at skære ned i indsatsen i skattevæsenet med fire tusind årsværk over de seneste år

at man lige pludselig begynder at interessere sig for det her så er det

det her er plasteret på såret for det gigantiske løftebrud man har gennemført ved at smadre efterlønsordningen og forringe folkepensionsvilkårene for

årlige finanslovforhandling eller i andre sammenhænge som her hvor det også er sket i finansministeriet

kommer ikke til verden gennem beslutningsforslag som socialdemokratiet

jeg synes hellere socialdemokratiet skulle yde en mere seriøs indsats ved forhandlingsbordet i finansministeriet når man med jævne mellemrum bliver inviteret over

være med bare at gå efter en times tid og en kop kaffe

seriøs indgang

som dansk folkeparti gør vi leverer varen vi leverer grænsekontrollen til danskerne som de har ønsket sig socialdemokratiet har travlt med at finde en vej uden om at stemme for det

efterlønnen ikke blevet forringet uden dansk folkeparti var

ikke blevet forringet og det oven i købet i en situation hvor dansk folkeparti ganske få måneder inden

femtende januar efterlønnen giver ældre nedslidte medarbejdere mulighed for at forlade arbejdsmarkedet lidt tidligere end de ellers kunne gøre det er buschaufføren kassedamen smeden mekanikeren bankassistenten hjemmehjælperen alle de arbejdsgrupper som oplever at hverdagen bare bliver

de mennesker skal vide at står det til dansk folkeparti så er deres efterløn og folkepension ikke i fare det var den så alligevel og betalingen blev

om en forøget toldindsats som man oven i købet får strikket så klodset sammen at den er ineffektiv

tilpas tempereret og køligt her i folketingssalen jeg undrer mig bare over at

nedgøre og fejlbehæfte den indsats som dansk folkeparti har leveret ved at

for herre henrik dam kristensen var jo hurtig til at rose aftalen

undre mig at man i løbet af så få dage vender rundt på en tallerken og bare siger at det hele er noget makværk

hvis kommissionen kommer tilbage og siger at aftalen

lavet om hvis vores grænsekontrol ikke

det var en god idé med med

i folketinget gerne vil have så er der simpelt hen noget galt med schengenaftalen så er det simpelt hen en fejl at vi er med i den aftale

grünsteidl fra det østrigske

som siger at schengenaftalen nu skal ændres

i schengen

der er nogle af dem jeg ikke engang har hørt navnet på før så jeg kan simpelt hen ikke sige hvad præmissen for de udtalelser har været men det er

ikke bryder sig om schengenaftalen og at afskaffe grænserne sådan som

vide af ministeren og af venstres ordfører at der var tale om toldkontrol

skal udføre kontrol langs grænsen grænsekontrol fordi det er på grænsen der bliver kontrolleret

om det er våben narkotika smuglervarer i øvrigt så er det toldere der opdager det og hvis de så opdager at der

kvinder der bliver smuglet ind til prostitution så ringer de selvfølgelig til politiet og så rykker politiet ud det er grænsekontrol

talt om toldkontrol

det har venstres ordfører også talt om

debatten med europa kommissionen og andre som har betvivlet at det her efterlever vores

understreget igen og igen og igen at det var toldkontrol det var det nu kommer

at det der finder sted er grænsekontrol

det synes jeg

stille det spørgsmål til ministeren

ikke lige nøjagtig pointen

debatten hele dagen i dag permanent toldkontrol i danmark

til at afskaffe efterlønnen og forringe folkepensionen for flere hundredtusinde danskere

skabe konflikter med vores naboer mod syd og skade danmarks interesser med de udtalelser man er kommet med eksempelvis om tyskere

siger at det her

i dansk folkeparti ved vi godt hvad vi vil vi vil have grænsekontrol og den udføres af toldere

det er så det vi leverer nu til gengæld er det svært at vide hvad det er socialdemokratiet vil have vi har jo tidligere i dag hørt citater om at både partiformanden fru helle thorning schmidt og dan jørgensen som

er medlem af europa parlamentet for socialdemokratiet

grænsekontrol med pas og politibetjente

linje i det her hvad er det egentlig socialdemokratiet vil

noget svar men der kommer nok en lejlighed til det senere

og mange andre eu lande

skåne her i weekenden og der passerede jeg øresundsbroen og var nødt til at bremse ned til tredive kilometer per time for at

lille bås hvor der stod told på svensk

til står der også toldere og vinker folk ind til siden

er jo ikke en motorvej der går igennem

blixt over at man ikke vil have de her bygninger

heller ikke være være nogen foranstaltninger som nedbringer hastigheden på bilerne

så skal tolderne stå der med livet som indsats og vinke dem ind til siden

schengenaftalen for schengenaftalen giver da plads til at man kan

hensyn til trafiksikkerheden

jeg forstår simpelt hen ikke den præmis

er aftalt skulle være i strid med schengenaftalen

om vores tyske naboer

alt tænkeligt for at

i må helt og holdent stå dansk folkepartis egen regning

med de tyske myndigheder som leverer

gavnligt for den danske indsats også at modtage efterretninger fra de tyske myndigheder hvis de tyske myndigheder mener at der

kritikken af dansk folkepartis rolle i debatten

jeg synes at det var et helt berettiget

det er en utilstedelig indblanding i en dansk debat at den tyske regering begynder

mangel på forståelse og indsigt i

ministeren ville kunne bekræfte

type af kontrol som vi

det samarbejde vi har med vores vigtigste samarbejdspartner nemlig tyskland

en indsats imod smugleri så lad os dog

partnere vores naboer

at besudle et fremragende samarbejde jeg synes det er

jeg synes det er overraskende at man ligefrem står og roser herre jesper langballes indlæg fra folketingets talerstol jeg synes i

at tyskland er en god samarbejdspartner for danmark og at tyskland er en stor og vigtig kulturnation i europa og at man faktisk burde rose

at sikre borgernes rettigheder hvor vigtigt det er

et samarbejdende europa som har sikret fred og frihed og velstand for de europæiske folk

herre ammitzbøll at jeg finder bemærkningerne som herre jesper langballe kom med i berlingske i går fuldt ud berettigede herre langballe har gjort sig

over hvordan fortidens synder influerer på nutidens tyske politikere

i tvivl om at man har gjort op med med arven fra anden verdenskrig i tyskland

ikke der er nogen der går med den slags tanker længere

gøre os tanker om hvordan

til gengæld også at afsværgelsen af

kammer over når man begynder at blande sig i hvordan andre lande skal gribe interne anliggender an det synes jeg er provokerende

lytte til de spørgsmål der er kommet

fremtrædende socialdemokratiske politikere herunder partiformanden som ville have en grænsekontrol med politi

hører vi så også kritik for at vi indfører

grænsekontrol som ikke indeholder paskontrol og som ikke indeholder

det er mystisk for mig og jeg mangler stadig en forklaring på at socialdemokratiet tilsyneladende

vi vil og skal løse problemet med den grænseoverskridende kriminalitet

den at løse problemet på er efter vores mening

og et styrket internationalt samarbejde

samarbejde med vores nabolande

grænseoverskridende kriminalitet

politiske handler om den manglende politiske forståelse af internationale relationer

så i om den her aftale overhovedet

som har været massiv ja

udenrigsministerens senere udtalelser

ellers mener er løsningen

har stået i regeringsgrundlaget siden to tusind og et

sikrer den frie bevægelighed i europa

sfs landsråd betegnet den aftale som

indgået som fire tykke toldere

olsen dyhr er enig i den udlægning af aftalens indhold

ikke ret i antallet der var et større antal toldere men han gjorde opmærksom på at det

problemet og det mener jeg står meget klart i dag

af totalt nedladende karakter om fire tykke toldere

fjortende maj er det en afstandtagen fra det udtryk og den

så talte han om fire og tyve toldere jeg tror at vi snakker i omegnen af otte og halvfems toldere der skal bruges ved grænsen selvfølgelig kan man altid diskutere tallet men det er jo i virkeligheden

de toldere vi har gør et godt og rigtigt stykke arbejde det er jo også derfor at vi sammen med socialdemokraterne adskillige gange har gjort opmærksom på at det er problematisk at regeringen har skåret

toldere fordi vi ved at der er brug for toldere ved de

ikke grænser for alle de ting danmark må ifalde

vi kan ikke sælge vores varer og danmark bliver ugleset i hele verden det er jo helt

bifalder og forstår det danske ønske om øget

egentlig ikke også den forståelse der kom til udtryk

sf og socialdemokraterne har foreslået at

så kan man jo spørge fru pia olsen dyhr hvad mente herre ole sohn man må jo have diskuteret det meget intenst de seneste uger hvad mente han med at sf

at fastholde grænsekontrollen når man nu er modstander af det vi er i gang med at lave her

ole sohns hoved og ved præcis hvad han siger når han bruger de ord men det vi

der skal være toldere i danmark og vi ønsker også at der skal være flere af dem

og der har sf jo i den grad lanceret sig som et parti imod at lave skærpet kontrol på grænsestregen fordi man påberåber sig at det er imod schengenreglerne

gøre det men det er da interessant i forhold til på det tidspunkt hvor vi laver aftalen om man

komme med en kommentar til det der er kommentaren at man selv har

to år siden foreslog at man genindførte den gamle grænsekontrol når man er imod det vi laver her den gamle grænsekontrol er jo mere end det vi laver med toldkontrol

er meget svært at finde ud af om det er andet end taktik og strategi og hvad man ellers har været i gang med hos s

at finde et halmstrå for at være imod det

bare spørge igen når herre ole sohn siger at man har foreslået

for sf også i det her forløb har været at vi skal løse problemet vi skal løse problemet

smider ud af landet fordi vi ved at det er problematisk

hvordan løser vi det problem

det er lige så meget det arbejde bagmandspolitiet laver det er det efterretningsarbejde

ting i kombination

ligesom man har

af de fire ting jeg har nævnt her som sf

i virkeligheden skal gøre det som sf vel egentlig gerne vil nemlig have mere toldkontrol

schengenreglerne og andet fordi det vi har sagt er at vi gerne vil have flere kontroller det handler blandt andet om stikprøvekontroller det kan også være nede ved grænsen rent fysisk det handler om at vi skal have scannere for eksempel i forhold til containerscannere må vi jo sige

at man finder pengene til dem vi ved at man kan finde rigtig mange smuglervarer i havnene hvis man får scannet containerne det har man gjort i hamborg i ti år så det er jo

det er til stor skade for vores pendlere og det vil være til stor skade for dansk erhvervsliv som ikke på samme måde vil

for eksempel siger at hvis man skal

skal man ned i fart

og ved den her lille grænsepost skal man altså køre ind til siden hvis man for eksempel kører i lastbil og blive kontrolleret

tage rundt og tjekke samtlige grænsekontroller i danmark for at kunne sammenligne det med det danske forslag jeg kan sammenligne det med det der står i schengenaftalen og der har vi

bedre efterretning på tværs af grænserne det er jo ikke sådan at den russiske mafia ikke godt kan finde en anden vej end lige præcis gennem det toldanlæg som vi har tænkt os

dansk folkeparti har været villig til indgå ikke at det overrasker mig

socialistisk folkeparti som nu har indtaget det synspunkt

i orden vil socialistisk folkeparti så igen

er i orden at vi har en permanent toldkontrol ved

kommissionen måtte mene eller har socialistisk folkeparti en selvstændig holdning

jeg så mange spørgsmål jeg gætter på at de er på

kommissionen diskuteret at

fordi det kommer fra eu

svaret fra kommissionen

synspunkt så jeg spørger bare

er en god idé og hvis socialistisk folkeparti

regeringen jo passende vente på at der kom et svar fra kommissionen og det kan godt være

at den så hører til inden for schengenreglerne for det står

en bestemt måde at diskutere grænsen på

håndtere det ikke at er kommet så mange oplysninger ud om den her

der alternativer til at tage sin privatbil ind til københavn i dag spilder privatbilisterne det der svarer til fem

på indfaldsvejene til københavn det

kollektive trafik bedre så for eksempel folk

på banen fra frederikssund til københavn så man kan komme til københavn på under fem og tyve min så vi

ikke er til stor gene hvis man laver en betalingsring om københavn

københavn kommer til at holde i kø

derfor vil vi styrke den kollektive trafik så man kan komme nemt på arbejde

med den massakre

står i aftalen det står faktisk under ændring af schengenreglerne regeringen

ved en massiv tilstrømning af migranter til medlemslandene og hvis et schengen land ikke overholder sine forpligtelser til at udføre kontrol ved eu’s ydre grænser

jeg oversatte nemlig frankrig og italiens brev til som jo ellers ikke var på andet end fransk så

det vigtigt hvad der egentlig står i det brev

som italien havde det med sine otte tusind flygtninge fra

det måtte frankrig indføre en eller anden form for kontrol

meget klart er et kompromis aldrig men det er et kompromis

få lov til at lukke sine grænser

af kommissionen og

illegale indvandrere eller lignende på sine grænser

i forbindelse med særlige fodboldkampe hvor hooligans presser på

reformere schengensamarbejdet

olsen dyhr egentlig synes at det er ok eller at det er i orden men

kommer bådflygtninge sejlene hele vejen rundt om jorden og lander på de danske grænser

indføre en midlertidig grænsekontrol og

synes at det var problematisk at grækenland ikke kunne behandle

halv år

lidt til rundt i europa og det synes jeg er ganske problematisk

kontrol i en kort periode ved de danske grænser for at

våben til danmark på trods af at man havde kontrollerne

der må vi sige at et af elementerne i aftalen blandt andet containerscanner vil fungere glimrende i forhold til det her

narko man fik taget i de forskellige år

vil

efterforskning undersøgelse og stikprøvekontrol ved grænsen som de gør i dag vores problem

på tolderne i stedet for at sige at vi skulle satse på den del

betaling i form af nogle toldere og en grænseaftale samt nogle faste anlæg nede ved grænsen

konservative ordfører herre mike legarth

vi konservative har jo medvirket i en politisk aftale

det har vi gjort fordi vi forinden har foretaget en grundig

lyttet til mange forskellige parter også politikere vi har hørt herre nick hækkerup udtrykke sig bekymret om den grænseoverskridende kriminalitet vi har hørt dan jørgensen i forbindelse med et

tilbage til den gamle grænsekontrol

den femte juni sige at hun er meget bekymret for tilstanden og også ønsker sig tilbage

den grænsetilstand der var for år tilbage

at forstå at der var paskontrol og bomme og så videre og så videre

lyttet til bekymrede borgere

alle biler i et villakvarter ribbet for

for fælge eller andet

at værktøj og materialer forsvinder fra i løbet af natten

borgere fra den sydlige del af landet hvor jeg selv kommer fra der jo ser mistænkelige personer og mistænkelige biler der kører ind over grænsen

i forbindelse med den indsats der allerede har virket igennem de senere år har foretaget nogle razziaer

stopper alt og kontrollerer hvad der så

de har fundet et forskrækkelig stort antal

varer narko våben penge og menneskesmugling

som er et problem og pesticider altså ulovlige sprøjtemidler og så videre

bevægelse men det gælder ikke kriminalitet og derfor er vi nødt til at se på hvordan vi kommer den problemstilling til livs

vi gør med den her aftale hvor vi har skaffet enighed om at tilføre otte og halvfems toldere

mobile enheder så er der nogle steder på de største overgange der bliver en permanent tilstedeværelse

foretaget kontrol i havnene og lufthavnene og ved øresundsbroen og den måde det kommer til at foregå på er som sagt stikprøvekontrol a la det vi allerede kender

set ikke noget nyt i det så tager vi også nye produkter i anvendelse smart teknologi i form af scannere som lynhurtigt kan kontrollere personer containere og køretøjer for indhold og lynhurtigt kan sende folk videre hvis der er rent mel i posen

bliver bilerne fotograferet det samme foregår i dag på øresundsbroen når man kører til sverige

kontrolleret og hvis der er noget som helst galt med

den standset på den anden side her vil det ikke

intensivt men vi vil have noteret nummerpladen

under tag med deres it

nogle garager til de store scannere der skal indkøbes

vi udfordrer med den her aftale ingen grænser overhovedet

og når man kender det reelle indhold af den her aftale

nogen grænser efter at regeringen har modtaget et brev endda efter at kommissionsformanden er orienteret og statsministeren har modtaget et brev

alvorlig bekymring om de annoncerede tiltag alvorlig bekymring om hvorvidt de annoncerede tiltag ikke er

men det jeg synes er interessant er det konservative kursskifte i den her sag vi kan jo tage justitsministeren

retsudvalg den tredivete marts meget klart siger at en genindførelse af grænsekontrollen efter rigspolitiets vurdering hverken er

eller hensigtsmæssigt redskab til bekæmpelse af den

ud fra en politifaglig vurdering får man således mere ud af at anvende de betydelige ressourcer

grænsekontrol vil kræve på efterretningsbaserede indsatser i

herre mike legarth enig i det

enig i det udenrigsministeren sagde på vegne af justitsministeren til europaudvalget så sent som

er det altså genindførelsen af grænsekontrollen ikke den rigtige politifaglige løsning og det skyldes jo bla

at det sjældent er lige på grænsen kriminaliteten foregår

og aldeles det de sagde dengang er fuldstændig korrekt det er

der står i aftalen om den styrkede grænsekontrol i de første sætninger er

denne udvikling … pointen her er altså at aftalen handler om

den grænseoverskridende kriminalitet

er det så man siger fra de konservative ministres side det er

er en indsats på grænsen ikke det mest effektive redskab

politiets eller europols opfattelse

er besynderligt at regeringen den sjette maj har den opfattelse

at den mest effektive måde at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet på ikke er ved at stille sig op ved grænsen

der kriminaliteten begås og at man så få uger efter indgår en aftale med præcis det modsatte budskab nemlig at den grænseoverskridende kriminalitet skal stoppes ved grænsen derfor spørger jeg bare hvad er årsagen til det massive kursskifte her

at sammenligne æbler og pærer vi skal selvfølgelig fortsætte med baglandspatruljer vi skal da fortsætte

og det politimæssige arbejde der foregår i samarbejde med toldere rundtomkring i eu det skal da fortsætte og det det der bliver henvist til i det

det vi gør her fordi vi har set at når tolderne lavere effektive grænsekontroller

og pengeindsmugling som bliver opdaget og så ville det da være tåbeligt ikke at give tolderne nogle flere ressourcer så de kan foretage lidt flere kontroller

det bliver stadig væk ikke til gene for den åbne trafik og den frie bevægelighed overhovedet men vi beskytter os mod kriminalitet og vi sørger for at der ikke bliver begået

lyttet til borgerne og ordføreren

at man havde lyttet til håndværkerne og også lyttet til tolderne

overhovedet ikke har lyttet til dansk folkeparti

man selvfølgelig synes er er meget fornuftigt

holde op med fra det konservative folkepartis side men er det korrekt forstået at dansk folkeparti overhovedet ingen indflydelse

alle tre parter plus dem der ellers har medvirket er enige om så alle har fået opfyldt de ønsker de har haft til det her nemlig en øget toldkontrol sådan at vi kan få gjort op med den grænseoverskridende kriminalitet vi har set være stigende

folkepartis side lyttet ganske betragteligt til

noget af det som vi har diskuteret tidligere hvis det viser sig

ikke overholder vores internationale forpligtelser herunder

i den sammenhæng vi har hørt svaret fra venstre men hvem vil det konservative folkeparti så lytte mest til dansk folkeparti

har tydeligt tilkendegivet at vi vil overholde alle alle schengenregler alt hvad der

tænkt os at udføre og implementere fuldstændig holder sig inden for reglerne for både schengen

der må ikke løbes i salen

synes at være fuldstændig enige i den holdning som bliver fremlagt fra talerstolen

for eksempel citere john lohff som er

i et læserbrev skriver han dansk folkeparti burde have

østbander og hjemmerøverier at gå med til at lægge hindringer og psykologiske barrierer ud for et øget grænselandssamarbejde er sørgeligt det trækker os væk fra eu i stedet for det modsatte når jeg læser synspunkter af den karakter synes jeg da i højere

bevægelighed og at vi skal tilslutte

den aftale når man har nærlæst den og set den implementeret

i forbindelse med større kontrol altså det virker som

konservative bagland især i sønderjylland er meget optaget af at man ikke

anser for at være ren symbolpolitik men at man i stedet for skal styrke

ordføreren om man har haft nogle større drøftelser af det her i det konservative bagland

sådan ud fra det som ordføreren siger

debat med dan jørgensen der stillede op

have øget grænsekontrol han vil tilbage til de gamle dage

benny engelbrecht om han har haft en dialog med fru helle thorning schmidt som er partiformand og som har meddelt at hun vil tilbage

grænsekontrol som vi kendte den for nogle år tilbage det

paskontrol personkontrol og en helt anderledes og stram form for grænsekontrol end den vi partier her præsenterer

øget toldkontrol altså det er jo nærmest det glade vanvid at jeg skal stå og

nemlig dansk erhvervsliv

direktøren i dansk industri

danmark kan ikke få et erhvervsliv i verdensklasse med sådan en uheldig signalgivning

samme person vil sige til fru helle thorning schmidts udtalelser om at hun vil tilbage til tiden før

indført den gamle grænsekontrol med paskontrol og bomme

kæmpe om vækst og potentiale for arbejdspladser uden for landets grænser helt i forlængelse af hvad vi andre

af diskussioner på andre tidspunkter men her

danmark kan ikke få et erhvervsliv i verdensklasse med en sådan uheldig signalgivning grænseaftalen understøtter hverken åbenhed eller internationalisering men sender det modsatte signal

er den konservative ordfører enig

ikke kan få et erhvervsliv i verdensklasse med en sådan uheldig signalgivning jeg skal understrege at det her er sagt inden et medlem af

den konservative ordfører enig med dansk industris direktør eller ej

morten bødskov altså lad os prøve et tankeeksperiment hvordan tror herre morten bødskov at samme person ville have reageret på det forslag som både dan jørgensen som repræsenterer socialdemokrariet i eu

bødskovs egen partiformand der jo har tilkendegivet at man

og tilbage til gamle dage før schengen hvordan tror herre morten bødskov reaktionen ville

i den forbindelse det kan jeg godt svare

vedkommende nærmest var dejset om af overraskelse og chok og det kan

er at vi giver ekstra bevillinger til told fordi det er meget fornuftigt at vi får gjort op med den grænseoverskridende kriminalitet der foregår narko våben penge

det kan vi nu gøre op med vi kan sørge for at der er folk

været herind hvis de for eksempel har indbrudsværktøj med og så videre

bare det at man bliver fotograferet når man kører ind har en præventiv virkning bare det at man ved at der kan stå toldere har selvfølgelig en

signalet om lukkethed vi sender til omverdenen der bekymrer

fri bevægelighed over grænserne

den her aftale handler om at vi styrker toldindsatsen fordi vi har set

ubehageligt stigende antal kriminelle

vi er i det her folketing for at beskytte vores borgere og give

for mange tyverier der er for mange kvinder der bliver smuglet ind til prostitution

de problemer vi har med kriminalitet over grænserne

brian mikkelsen og den endnu tidligere justitsminister

stillet siger at schengenaftalen

eller at schengenaftalen der skal ændres

tidligere konservative justitsministre som meget begavet har fortalt hvad det bedste

det grænseoverskridende samarbejde mellem politi og tolv respektive lande

men hvis vi vil forstærke

det en god idé at investere ekstra i toldkontrol ved grænsen og det er det vi gør så der er ingen form for konflikt i det

kan jeg få det gentaget

alle partier der står bag aftalen har naturligvis sagt at vi vil indrette os efter det der står i schengenaftalen så det har vi svaret på så hvis der måtte opstå en eller anden detalje der gør at vi er ude af kurs retter vi selvfølgelig ind men vi har taget alle

østergaard som ordfører for det radikale venstre

som medforslagsstillere

det udtrykker den klare radikale linje der har været fra starten i den her diskussion

da aftalen blev offentliggjort advarede vi kraftigt

imod de signaler man sendte til omverdenen

efterfølgende har vi også i finansudvalget i

behandlingen af aktstykket klart udtrykt vores kritik og den kommer så også til udtryk i det beslutningsforslag vi nu et meget stort mindretal i folketinget har fremsat i det håb

forhåbentlig i folketinget flertal der vil forhindre regeringen og dansk

dermed er det også gjort klart hvad vores synspunkt er

diskutere hvor mange toldere der skal være men indsatsen skal under alle omstændigheder være effektiv og det er den ikke nede på grænsen det ved vi fra verdensbanken og det ved vi fra de ansvarlige ministre

særegne tilgang at trække det her aktstykke

i folketingssalen det skyldes jo at v k og o

har flertal i finansudvalget men ikke i folketinget og derfor har vi ønsket at se

nu reelt var et flertal i folketinget for det her aktstykke

har været umuligt for os at trænge igennem

om den her aftale er inden for eu rettens rammer skatteministeren har også i dag gjort sit til at skjule hvad der er regeringens reelle vurdering af eu retten på det her område i dag har man byttet om på formålsbeskrivelsen hvis man hørte efter hvad skatteministeren sagde

havde vendt det om nu taler man om sidegevinster i form af at

udføres af bander eller andre berigelseskriminalitet er en sidegevinst i den toldkontrol men det var ikke det der stod i aftalen om styrket grænsekontrol da den blev offentliggjort da stod der

en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i danmark det gælder ikke mindst berigelseskriminaliteten begået af udenlandske bander som det første

man er i gang med sin juridiske vurdering

man ikke vil indvie folketinget eller den danske offentlighed i hvor glat is man i virkeligheden er ude på jeg synes det er dybt bekymrende for

engang i dag kan få skatteministeren til at svare på hvad det

er for en kritik vi modtager

jeg tror på baggrund af de oplysninger vi har fået at det skyldes at regeringen ikke aner sine levende råd man aner ikke hvordan man skal overbevise kommissionen og vores nabolande om

bygge strukturer der til forveksling minder om det man havde

en reel grænsekontrol som fraviger de

sige at det er tydeligt at regeringen forsøger at skjule hvad problemerne er når vi spørger hvordan man vil svare barroso kommissionsformanden som har sagt at han ønsker

at retfærdiggøre at de her tiltag er de mest egnede og absolut nødvendige

svarer kommissionens formand

at der tilsyneladende har været en del brevveksling mellem kommissionen og regeringen og at skatteministeren i dag siger at han vil svare inden udgangen af juni

af den juridiske disput man er havnet i med vores nabolande

dertil kommer at det her jo er dybt ineffektivt jeg har i de spørgsmål jeg rejste til den konservative ordfører redegjort for at regeringen så sent som den sjette maj klart sagde at fordi kriminaliteten så sjældent begås på grænsen

er det altså ineffektivt at prioritere mandskabsressourcerne til permanent bemanding af kontrolposter

at hvis man har en permanent bemanding

er det næppe der at selve indsmuglingen af ulovlige varer hvis vi tager det som udgangspunkt foregår men problemet er jo at alle erkender også aftaleparterne at det er fuldstændig uoverstigeligt at

bevogtning af danmarks grænser vi har syv tusind km kystlinje vi har et hav af små grænseovergange og derfor må jeg bare spørge mig selv

finder ud af at tage nogle af de overgange hvor der ikke er permanent kontrol når man nu har bundet

overgange derfor siger vi nej og vi beklager den debat der er blevet rejst i kølvandet som primært har gået på

udtalt sig om at det sender et signal om at danmark er

blandt andet at der opstilles skilte og bomme hvilket signal mener

tyskland sender med det

radikale venstre er varme tilhængere af schengensamarbejdet

vi ønsker en effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende

og at vi støtter os til de vurderinger der er fra rigspolitiet og fra europol af at det gør man bedst ved et forstærket politisamarbejde desværre har danmark jo et retsforbehold

og løbende sætter os på sidelinjen i det europæiske politisamarbejde men det er

rigtigt når herre martin henriksen siger at vi mener at det

sender et signal om lukkethed jeg optrådte på folkemødet på bornholm

politikerne var mere åbenhed og

klart signal om at den her aftale skader danmarks interesser ikke så meget fordi man spilder skatteyderkroner på noget ineffektivt

kan komme med hvad jeg synes er en absurditet om

vores grænse er jo da i sagens natur et internationalt anliggende i relation til de nabolande vi grænser op til

et nationalt anliggende det må være kommunegrænserne man taler om

at grænsen er et nationalt anliggende det

være andet men

tyskland agter at opstille bomme og skilte

det radikale venstre sende en klar besked til tyskland

i den her debat nemlig at man ønsker et europa som ikke er præget af grænser internt imellem

med til at sende det meget klare signal herfra i dag

at danske folketingspolitikere

historie i en debat hvor danmark bevæger sig langt ud over de internationale forpligtelser vi har

er der et udbud i gang som har været nævnt

når nu det radikale venstre er så indædt modstandere

til alt det eksisterende og alt det der er på vej som ikke er omfattet af den aftale

er det også noget man vil have væk så hurtigt man

bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet det første skridt i retning af det er en afskaffelse af forbeholdet for de retlige indre anliggender for

betyde at vi fortsat kan deltage i det europæiske politisamarbejde når det løbende udbygges det andet vi ønsker

at prioritere ressourcerne til det som også verdensbanken har sagt er mest effektivt når det

og som rigspolitiet og europol er enige om er det mest effektive

politiets opgaver og det er altså en brug af ressourcerne som ikke er permanent bundet til bestemte

kontrolsteder så vores synspunkt er

svenskerne jo valgt at have en kontrol ved indgangen til sverige det kan folk der kører over øresundsbroen forvisse sig om

meget ofte står der også toldere og meget ofte bliver folk vinket ind og bliver undersøgt

brugt i løbet af den her debat om

at have kontrol ved grænsestregen dermed kritiserer det radikale venstre altså svenskerne for at have en ineffektiv toldkontrol ved indgangen til deres land det er jo fantastisk men jeg må anerkende

alle steder hvor man har kontrol ved selve grænsestregen skal

tilfældige tidspunkter hvor man laver stikprøvekontrol

som det fremgår af undtagelsesbestemmelserne hvis der er særlige situationer det kan være

til fare for menneskers og dyrs sundhed og hvad vi ellers har hørt

tog særlige tiltag i forbindelse med at vi havde et af

det vi er imod er den ineffektive binding af bestemte ressourcer til bestemte grænser ikke efter politiets anbefaling

bemandede der må jeg bare konstatere at trods oplysningerne fra skatteministeren står det klart på baggrund af det der er kommet frem fra både sverige og tyskland at ingen af de to lande mener at de har det

af de signaler som er kommet fra dansk folkeparti

toldere for at stoppe grænseoverskridende kriminalitet menneskesmugling

støtter vi men den aftale om grænsekontrol vi diskuterer i dag har et helt andet formål for dansk folkeparti var og er hensigten at vise hvor fremmedfjendtlig man er det har debatten om aftalen også vist det står direkte i aftalen mellem regeringen og dansk folkeparti

der i dag tager imod flygtninge fra for eksempel libyen ti ekstra flygtninge vil staten tillade at komme ind i danmark flygtninge fra en krig danmark er aktiv i og for at undgå at flere end ti flygtninge fra denne krig kommer til danmark skal der nu laves en styrket grænsekontrol

er det vigtigere at investere i et par bygninger så alle kan se hvor nationale man er selv om kriminalitet bekæmpes bedre med politi og toldere end med pompøse bygningsværker for en hundrede og halvtreds million kroner synlige kontrolanlæg er der aftalt

i velfærden jeg har læst at da denne aftale blev indgået blev den fejret i dansk folkepartis kontorer med baconchips og lyserød champagne meningsmålinger viser heldigvis at

der ikke er så meget for dansk folkeparti at skåle for men det troede man der ville være

var det fordi man troede man fik en god betaling som modydelse for at ødelægge efterlønnen og sætte alderen for folkepension i vejret det er meget typisk for dansk folkepartis politik i de ti år der er nu er gået man har støttet nedskæringer på velfærden skattelettelser for milliarder af kroner til de rigeste forringelser for de arbejdsløse og brudt løfte på løfte over for befolkningen bare man kunne få lov til at demonstrere sin frygt for fremmede og få den fremmedfjendske dagsorden længere frem på dagsordenen

det forløb her viser jo også klart hvor langt ude regeringen i virkeligheden er hvad det er man må gå med til for at få sin politik igennem måske er der en hel del fra regeringen der er klar over at de er kommet for langt ud

til tolv stykker normalt

to eller tre fra regeringspartierne

kommer til at fortryde det mere end det vi har set i den seneste meningsmåling

vi stemmer for at det her aktstykke bliver trukket og vi

motiver for at ønske de ting indført som vi nu kæmper for

hvad det konkret er i det aktstykke der behandles

hvad er det så i det aktstykke herre frank aaen og enhedslisten er imod

sammenhæng ingenting kan ses isoleret og alle og enhver ved

udelukkende har det formål at dansk folkeparti

mulighed for at score nogle point på den fremmedfjendske dagsorden sådan er det og derfor vil det være sådan at når der kommer en ny regering efter sommerferien så vil der komme et forslag der giver de samme eller måske

flere penge til forbedret toldkontrol i

og så retter vi op på det men at stemme for noget som dansk folkeparti har fået for at sætte deres dagsorden som betaling for at ødelægge efterlønnen og sætte folkepensionsalderen i vejret aldrig

sådan i folketingets finansudvalg at vi i al fredsommelighed

aktstykke som det hedder altså en bevillingsansøgning fra regeringen om at bruge nogle penge på

som vi andre har skaffet til flere toldere til mere toldkontrol man vil også godt lade tolderne stå ved grænsen det må de godt

er modstander af i aktstykket og så får vi bare svaret alt skal jo ses i sammenhæng og derfor vil man efter valget gøre et eller andet andet

toldkontrol og bedre bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og det gør vi med sikkerhed og så vil

gøre opmærksom på at det her indgår i en aftale hvor et afsnit går ud på at få flere toldere et andet afsnit går ud på at bygge en masse bygninger og et tredje afsnit går ud på at man vil styrke mulighederne for at holde flygtninge ude fra danmark og dansk folkeparti ved

der går ud på at flygtninge mennesker der har brug for hjælp skal holdes ude oven i købet mennesker der kommer fra en krig som danmark er deltager i med

sådan aftale om at holde flygtninge

tak til ordføreren og så er det herre simon emil ammitzbøll som ordfører for liberal alliance

danskerne skal være opmærksomme på at den her diskussion

og åbne grænser

fri bevægelighed for varer det indre marked med andre ord er vi helt inde i kerneværdierne

det juridiske i schengenaftalen vi skal også overholde

at frie mennesker har en grundlæggende ret til at bevæge sig på tværs af grænser så er der måske nogen som vil spørge

at vi ikke længere kan udføre traditionel grænsekontrol hertil

nej når man ved at danmarks grænser krydses firs millioner gange årligt

at bruge politiets kostbare tid

frem for at styrke de ydre grænser og forbedre bekæmpelsen

med etableringen af schengensamarbejdet og dermed den fri bevægelighed over grænserne

politiets og andre myndigheders mulighed for at gribe ind og kontrollere

og meget mere effektivt at disse elementer ikke kan vide sig sikre på hvor man snupper dem hvis der er en grænsekontrol

kontrol af de ydre grænser og samtidig at bevare de dygtige baglandspatruljer ud fra en politifaglig vurdering får man således mere ud af at anvende de betydelige ressourcer

i forhold til den organiserede kriminalitet

hvad vi skal mene hun taler om frygten for de fremmede men vi er overhovedet ikke ved at dø

udvikle i eu til gavn for borgerne

er vigtige resultater af den europæiske forening det er symbolpolitik hvis man virkelig mente det at gøre noget ved grænseoverskridende kriminalitet

som vi ikke vil være med i

på andre indsatser ja det er svært at finde ord

som eu kommissær connie hedegaard europaparlamentariker jens rohde

tidligere statsminister anders fogh rasmussen den konservative gruppeformand herre tom behnke skatteminister peter christensen den tyske udenrigsminister guido westerwelle og tidligere udenrigsminister uffe ellemann jensen i liberal alliance synes vi

eu er godt vi synes det er fint at statsministeren nu

vil have sine penge tilbage men vi undervurderer ikke det europæiske projekts betydning

vi anerkender at grænsespørgsmål aldrig alene kan være et nationalt anliggende

underkender tysklands rolle som rygsøjle i det europæiske friheds demokrati og velstandsprojekt

neuroser eller ej

frihed og i statens begrænsning misundelige har vi lov

sig østeuropa sådan har det ikke været siden murens fald og sovjetunionens sammenbrud men sådan er det åbenbart stadig i nogle danske politikeres opfattelse selvfølgelig skal der gøres noget ved grænseoverskridende kriminalitet en god baglandsindsats og en større sandsynlighed for at blive opdaget er vejen frem man kunne lægge ud med at lukke hullet i politistyrken som man selv har skabt med den nuværende politiaftale ministeren kunne

eller hvad danmark vil svare

juridisk gennemgang med en detaljeret redegørelse for

er inden for eller uden for

pind efter liberal alliance synes at oppositionens afværgedagsorden er at foretrække

dansk folkeparti derfor stemmer vi for

ord der blev brugt og historiske henvisninger og så videre i forhold til det her med at det jo er en del af eus kerneværdi

indre marked der blev henvist til de helt store historiske kendsgerninger i indlægget

mod alt det med den toldkontrol de rent faktisk har

at liberal alliance ønsker at der skal være

hindringer i den frie bevægelighed for både mennesker og varer i europa

der gør det men herre morten østergaard svarede heller ikke i

at bruge folketingets tid på at spørge igen

svenskerne har jo faste installationer til toldkontrol

kernen og derfor må vi ikke lave toldkontrol ved danmarks grænser spørger jeg bare stilfærdigt forbryder svenskerne sig så imod alle de ting som herre simon emil ammitzbøll netop

ophav der gør at man hellere vil tale end lytte men jeg svarede sådan set på spørgsmålet i første omgang jeg svarede nemlig at liberal alliance

former for begrænsninger i den frie bevægelighed for personer og varer og det gælder

fra ordførerens side det er et overgreb

det ene var vist et spørgsmål om betaling for en ydelse

man kan få mange til at sige skulle være et overgreb på den personlige frihed det kan måske være et indgreb i den personlige økonomi men det er så en anden side af sagen

europa vi ønsker at skabe os jeg beklager hvis det har stødt flere af spørgerne fra dansk folkeparti at jeg har prøvet at hæve debatniveauet

folketingsmedlemmer har valgt at tage debatten i aviserne i stedet for i folketingssalen jeg havde da haft lyst til at tage den her debat

er nogle af dem jeg svarer i mit indlæg

om man kommer kørende fra tyskland ind i danmark

for den enkelte bilist

ene af de to situationer

man skal huske på at selv om både herre mikkel dencker og jeg er unge mennesker stadig væk så er vi dog født på et tidspunkt før murens fald

europa delt og kommunistiske diktaturer

mange steder hvor borgerne ikke havde mulighed for at bevæge sig frit en af de rigtig fine ting ved det europæiske projekt ud over at skabe

er jo netop at man også skaber frihed og mulighed

af schengenaftalen og det er vi sådan set rigtig glade for i liberal alliance

grænseoverskridende kriminalitet men man får altså mere for pengene ved at lave ordentlig baglandskontrol og ved ikke at lave så elendig en politiaftale som dansk folkeparti har lagt stemmer til

tak for en synes jeg selv god debat den har taget nogle timer og vi fortsætter jo behandlingen af sagen

tak til ordføreren da der ikke er flere